det her beslutningsforslag at der stilles en yderligere betingelse for at blive dansk statsborger nemlig at en ansøger skal være

med en i danmark boende dansk statsborger at ægteskabet skal have bestået i i tre år før der indgives en ansøgning om indfødsret og at ægtefællerne i hele perioden har boet sammen regeringen kan

støtte beslutningsforslaget det er et helt særligt privilegium at blive tildelt et dansk statsborgerskab og vi stiller derfor allerede i dag

mennesker som ønsker at blive dansk statsborger høje men også rimelige krav som bekendt indgik regeringen sammen med dansk folkeparti og socialdemokraterne i juni sidste år

ny indfødsretsaftale hvor vi vi strammede flere af betingelserne for at blive dansk statsborger jeg synes det er en rigtig god aftale vi indgik

en stor tillidserklæring fra det danske samfund at få tildelt et dansk statsborgerskab og som ansøger

skal man også vise at man vil danmark med aftalen stiller vi derfor

endnu større krav til at man skal kunne forsørge sig selv at man skal have gjort en aktiv og reel indsats for at lære dansk og så sætter vi

mod hårdt over for kriminalitet regeringen kan dog ikke støtte forslaget om at det så også skal være et krav at ansøgeren er gift med en dansk statsborger det fremgår af beslutningsforslaget at

i tillæg til de øvrige betingelser også er vigtigt at have øje for at ansøgerne er velintegrerede i danmark og at

ægteskab med en dansk statsborger i mindst tre år vil være en god indikator for at man rent faktisk vil danmark som ansøger jeg er fuldstændig enig med forslagsstillerne i at det er vigtigt at en ansøger er godt integreret i danmark og at man vil danmark det er en gave at blive dansk statsborger

at blive dansk statsborger blandt andet krav til ophold selvforsørgelse sprog kendskab

til danske samfundsforhold dansk kultur og historie men ved også at stille krav om at en ansøger skal være gift med en dansk statsborger

risikerer vi at udelukke en række mennesker som faktisk opfylder disse krav om sprog selvforsørgelse at man har holdt sig uden for kriminalitet derudover

udelukker vi jo børn der selvsagt ikke kan opfylde kravet og vi risikerer således også at udelukke en række personer der er velintegreret og rent faktisk gerne vil danmark den person der opfylder alle betingelser og som har gjort alt hvad der kunne ønskes for at vedkommende skal blive en del af det danske

ender vi altså også med at udelukke

og jeg synes heller ikke det er rimeligt hertil

skal det også lige siges at der jo allerede er lempeligere opholdskrav for ansøgere der er gift med danske statsborgere en ansøger der er gift med en dansk statsborger kan få dansk statsborgerskab efter seks otte års uafbrudt ophold afhængig af ægteskabets varighed i modsætning til det almindelige udgangspunkt som er ni års uafbrudt ophold en sådan ansøger vil således forudsat at vedkommende opfylder alle de øvrige betingelser ikke skulle vente lige så længe på at blive dansk statsborger men som sagt

vigtigt at en ansøger vil danmark og at man gør sig umage og når en person så

vi skal anerkende dem og give dem den gave det er at blive dansk statsborger og som de så også fuldt ud har gjort sig

lige har haft held med at finde en dansk statsborger som man kunne gifte sig med

tredstusind statsborgerskaber

tal tænk jeg mener faktisk det er skræmmende mange

altså skal være dansk i hjertet for at få et et statsborgerskab og det føler jeg mig overhovedet

jeg jeg begyndte som indfødsretsordfører i to tusind og elleve men men mener ministeren at det her tal på tredstusind

opfylder de krav som vi stiller for at blive dansk statsborger og det er jo krav som vi har skruet på ad flere omgange og for at sige det som det er jo har strammet væsentlig på også sammen med dansk folkeparti

sommer og opfylder man kravene altså holder ude af kriminalitet forsørger sig selv lærer

statsborgerskab men det skal ikke være nemt at få et dansk statsborgerskab

vi har haft mange gange ikke bare med ministeren men også med resten af tinget

grundpræmissen er at det som er det væsentlige ved tildeling af statsborgerskabet er det hensyn som man viser danmark og danskerne ved ikke bare at dele statsborgerskaber ud men at gøre det

det her forslag har til formål

også ment i fællesskab og jo derfor vi har strammet op på

mennesker der ønsker at tage danmark til sig at det er mennesker der har rakt ud efter det

jo ikke noget at sige du skal i øvrigt også lige have fundet

så det må være kravene om selvforsørgelse at man har kendskabet til dansk kultur og historie at man har holdt sig uden for kriminalitet

skal være gift med en i danmark boende dansk statsborger i mindst tre år for at kunne opnå dansk statsborgerskab jeg deler for så vidt forslagsstillernes holdning til at det er vigtigt at udlændinge hurtigt bliver integreret i det danske samfund at de bliver en del af danmark ligesom vi i socialdemokratiet mener det er vigtigt at vi stiller store krav og har høje forventninger til udlændinge der ønsker at opnå dansk statsborgerskab

med at kravene til indfødsret er blevet skærpet senest med den politiske aftale fra i sommers som ministeren også var inde på hvor vi fik skærpet vandelskravet blandt andet for bandekriminalitet og seksualforbrydelser hvor vi fik skærpet opmærksomheden på mulighed for frakendelse af statsborgerskab hvor vi fik styrket dokumentationskravene i sygdomssagerne

vi fik skærpet kravene til selvforsørgelse og så fik vi skærpet kravene til ansøgers indsats for at have tilegnet sig det danske sprog sproget er en fuldstændig afgørende forudsætning for at blive en aktiv del af fællesskabet og danmark

mange relevante og vigtige krav vi i dag stiller til kommende danske statsborgere det krav om sprog selvforsørgelse lovlydighed og samfundskendskab

i at vi opnår en bedre integration jo mere vi blander os med hinanden jo mere vi er en del af hinandens skoleliv arbejdsliv fritidsliv og familieliv derfor har socialdemokratiet jo også en integrationspolitik der blandt andet bygger på en række spredningsforslag altså forslag der skal sikre at ikkevestlige indvandrere ikke koncentreres i udvalgte boligområder udvalgte skoler og daginstitutioner men

en del af den politiske aftale der skal tage et opgør med parallelsamfund men vi kan ikke støtte et krav om at man skal gifte sig med en herboende dansk statsborger for at opnå dansk statsborgerskab

ikke tilhængere af tvangsægteskaber hverken når det er pålagt religiøst eller når det er pålagt politisk man skal gifte sig af kærlighed og ikke for at få et statsborgerskab og så skal vi politikere skubbe på for at hjælpe og sørge for at den kærlighed kan opstå fordi folk mødes den mulighed giver vi med den lovgivning der åbner op for at vi lærer hinanden at kende hvor vi arbejder hvor vi bor og hvor vores børn har deres hverdag forslag der gør at vi deler hverdagen her i danmark sammen at vi har et samliv og ikke parallelle liv på den baggrund skal

faktisk folk gifter sig frivilligt og det er selvfølgelig også

mener ordføreren at tredstusind statsborgerskaber inden for de sidste

jeg tror historien historien vil dømme os dømme os som uansvarlige og uduelige politikere som først åbnede for masseindvandring og efterfølgende kastede statsborgerskaber i grams tænk det tror

om tredive

udelukker man jo dem der ikke lige har haft held i kærlighed haft held i kærlighedens store lotteri

er fuldt ud lige så danske som dem der kan få adgang til statsborgerskabet og blive optaget på

det være hårdt nok ikke at vinde i kærlighedens lotteri her i livet så jeg synes det er en forkert kobling at

jeg igen også meget på linje med ministeren jeg ved godt

gerne vil have at vi udvælger et bestemt antal statsborgerskaber

udløses om året men vi stiller nogle skrappe krav det kræver faktisk rigtig meget at kvalificere sig til at kunne få et statsborgerskab i dag og når mennesker så

de krav når de har lagt sig i selen og brugt de år der skal til for at

de krav og lever op til alle de forventninger vi har til dem jamen så mener jeg også de skal have statsborgerskab og derfor giver det jo ikke meget mening at fastsætte et konkret antal

jeg synes det er nogle bedre regler vi har efter vi har skærpet

jeg ved godt at at der er jeg så uenig

med alle andre partier her i folketinget jeg mener ikke

et statsborgerskab det mener jeg simpelt hen ikke jeg mener godt man kan leve og bo i danmark og være lykkelig for det uden at have et

og jeg kender jo

de er glade og lykkelige mennesker men de har bare ikke fået et statsborgerskab

forbeholdt de ganske ganske ganske få

at folk faktisk er danske i hjertet

diskussionen om dansk statsborgerskab jeg tror det er de færreste der kan genkende at man slasker statsborgerskaber ud

det er nogle ret skrappe krav vi stiller og nogle meget håndfaste ting vi forventer at folk skal kvalificere sig til for

det er rigtigt og det er vigtigt og det er godt at vi har skærpet

har fået en aftale hvor vi begynder at have en øget opmærksomhed på at skulle det vise sig at der var nogle der havde fået statsborgerskab og som forbryder sig mod grundlaget ja så skal vi også i højere grad kunne kigge på muligheder for at fratage dem det igen

en rettighed at få

nu nævnte christian langballe det lige før det er jo en af vores grundholdninger i dansk folkeparti at det

om ti år hvis de alle sammen opfylder betingelserne og har lyst til at blive danske

nødt til at vende den her skude og sige at nej selvfølgelig har man ikke krav på

at indfødsret gives som en gave ved en beslutning i

at sige at det er et krav som alle mennesker på jorden har hvis de gør

politisk enighed vi har opnået så nej det er hverken noget der står i menneskerettighederne eller noget man ellers har et retskrav på

det har jeg heller ikke sagt men det er noget vi er blevet enige om

i en politisk aftale nemlig hvad det så er man skal gøre for at kvalificere sig til dansk statsborgerskab

krarup kan se for sig at der vil være en halv million mennesker der om føje år vil kunne kvalificere sig til

til hvem der kommer ind i landet og får den opholdstilladelse der er udgangspunktet for at man overhovedet kan komme i betragtning til

vi har indgået en lang række aftaler på indfødsretsområdet for at begrænse muligheden for at få statsborgerskab mest muligt så vi først og fremmest sikrer os at folk er så danske som det overhovedet kan lade sig gøre men

er forkert og den er farlig og den bør vi

altid være en gave til nogle som virkelig virkelig viser at de ønsker danmark det er derfor jeg advarer imod den holdning som kommer kommer til til udtryk

ordføreren her vi er med på at stramme overalt vi er med på alle de her aftaler

som nu i højere grad bliver en del

vores udlændingepolitik er jo positiv også i forlængelse af den her diskussion

at jeg mener det er positivt når folk der har deres liv her i danmark arbejder her og har deres familie har og har slået rod her også vil danmark med hele deres hjerte og søger om et statsborgerskab det synes jeg faktisk er et plus og jeg bliver lidt stolt hver eneste gang jeg står her på talerstolen og vi byder velkommen til de nye statsborgere det er da positivt når man har sit liv i danmark og har haft det i mange år og har sin familie her at man så også vælger danmark så tydeligt til

to korte bemærkninger men man skal trykke sig ind begge gange hvis man ønsker de to bemærkninger sådan er reglerne

dansk statsborgerskab er noget helt særligt og kun skal gives til de udlændinge som tydeligt har vist at de kan og vil det danske samfund at de har taget vores værdier til sig vi har derfor også været med til at skærpe betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab ad flere omgange senest i forbindelse med indfødsretsaftalen fra juni sidste år år vi er i venstre

de nuværende regler som vi mener stiller høje men rimelige krav når det er sagt mener vi ikke det er rimeligt at ens valg af partner skal have indflydelse på hvorvidt man kan få et dansk statsborgerskab for os er det helt afgørende at ansøgerne kan tale det danske sprog forsørge sig selv

samfundsforhold og selvfølgelig ikke har været indblandet i alvorlig kriminalitet altså objektive kriterier der siger noget om hvor velintegrerede ansøgerne er ikke hvem de har valgt at dele deres liv med hvis forslaget stemmes igennem vil det betyde at velintegrerede par der lever fuldt op til de strenge betingelser som gælder i dag vil udelukkes fra at opnå dansk statsborgerskab derudover fremgår det

om enlige vil kunne opnå dansk statsborgerskab det virker urimeligt på os på den baggrund kan venstre ikke

ser ind i det såkaldte paradigmeskift og de skærpelser vi allerede har

det min forventning at det tal

og og det må være pejlemærket for vores

er et hensyn at tage til danmark og danskerne

dansk folkeparti havde været der

synes jeg bare at at udviklingen går i den helt forkerte retning

det er rimeligt at der en der siger god for en og det kan ægtefællen så sige god for at det her menneske faktisk har fortjent statsborgerskab og nej alle skal ikke have

det skal ikke være kriterier der går på hvem man har valgt at

jeg vil nødig være med til at lave lovgivning hvor man blandede sig i det jeg vil meget gerne

lave lovgivning der blander sig i alt det andet så vi er sikre på

der bliver danske statsborgere er nogle der vil det danske samfund

er der blevet gennemført betydelige stramninger i adgangen til at blive dansk statsborger enhedslisten står uden for aftaler om disse stramninger og ønsker ved først givne lejlighed at få lempet reglerne gerne tilbage til de regler der gjaldt efter indfødsretsaftalen fra to tusind og tretten og på nogle punkter ønsker vi yderligere lempelser de stadige stramninger betyder at der her i landet lever en voksende gruppe af mennesker uden dansk

det er ikke godt for vores samfund i dag diskuterer vi så et meget vidtgående forslag fra dansk folkeparti der vil udelukke alle udlændinge der ikke er gift med en dansk statsborger og har været i en årrække fra at blive danske statsborgere

er udtryk for en grov diskrimination af ugifte mennesker men også fordi der bestemt ikke er brug for flere stramninger i adgang til at blive dansk statsborger

aldrig nogen sinde hørt enhedslisten fremsætte en samlet logisk tankegang der afspejler hvilke krav man mener der skal til for at få dansk statsborgerskab jeg har aldrig nogen

der minder om krav

at at ordføreren ikke er enig med dansk folkeparti det turde være givet men jeg

have ophold i danmark skal vi uddele statsborgerskaber til folk der bor

altså hvad er nogle krav man stiller jeg har stillet de her spørgsmål en del gange og jeg har

hvor vi remser en del af de

som vi mener man kan stille i forhold til at kunne få dansk statsborgerskab

set ret tydeligt udspecificeret i det grundlovsudspil der ligger fra to tusind og atten og det kan

bruger mest tid på er at læse

principprogram jeg tror jeg tror så også det er lidt dårligt for mit helbred

må det da kunne udspecificeres hvad det er for nogle

man man stiller til at blive dansk statsborger

skal man bo i danmark eller kan man

omgang er at man lemper sprogkravene til at det er danskprøve

et kursus i danske samfundsforhold så borgere der søger om om statsborgerskab er bekendt med hvad det er for et samfund de lever i

for flygtninge og statsløse vi ønsker også at lempe vilkårene for at få dispensation fra

statsborgerskab i forhold til at

og vi synes også der skal lempes i forhold til karensperioderne efter kriminalitet så man ikke for altid er udelukket fra

liberal alliance er vi jo grundlæggende enige med dansk folkeparti i at den kurs der har været lagt i forhold til dansk statsborgerskab i de sidste mange år har været

for slap og derfor har vi jo været sammen om

stramme reglerne vi er sådan set også indforstået med at man går længere og ser på for eksempel sådan

definitionen på selvforsørgelse den synes vi egentlig er for

spørgsmål om antallet af statsborgerskaber i de sidste ti år så vil jeg sige at

det jo helt klart at der er givet for mange statsborgerskaber

de sidste ti år det tror jeg hurtigt vi kan blive

det har så også den konsekvens at det forslag der bliver

fordi der er givet så mange

stiller enlige som i øvrigt opfylder betingelserne i en dårlig situation

så det jeg synes vi skal være sammen om

den kreds af partier der er sammen om den nugældende aftale

finde de bedst mulige indikatorer på hvornår man faktisk har fortjent at blive dansk statsborger hvornår man er ordentligt integreret er dansk i hjertet som der nogle gange siges fordi det er sådan set et overordnet formål som vi er

korrekt at dansk folkeparti står alene med den opfattelse at det ikke er en ret at være dansker det mener liberal alliance heller ikke

kan man ikke betegnes som en negativ frihedsrettighed og det kan selvfølgelig aldrig nogen sinde blive en negativ frihedsrettighed så derfor er

så af de grunde jeg har angivet

kan vi jo godt tilslutte os hensigten om at være restriktiv i forhold til uddeling af statsborgerskaber men ikke det konkrete beslutningsforslag

nu skal vi jo tilbage til atten

hvor den første indfødsretslov

jo faktisk sådan at man diskuterede alt handel og vandel og personlige forhold

dansker nu er vi så bare

statsborgerskaber så vi at der vil jo være nogle i folketinget der mener at det vil være fuldstændig urimeligt men jeg mener det er

endelig skulle lave det om så det

jeg synes jo at der er en fornuft i at sige at en ægtefælle kan sige god for den anden ægtefælle

jeg synes faktisk ikke at det er så tosset

der gør at man så kan dispensere der er jo dispensationsregler i forvejen

ligesom forudsat at hvis der så er andre der

der står ned over siden aner vi jo ikke noget om hvorvidt de folk

er danske i hjertet

en del af de daværende danske statsborgere jo ikke mere danske end at de i det følgende årti var med til at anstifte en borgerkrig

måde man havde konstrueret hele statsborgerskabet på dengang kan man jo godt

det vil jo ikke være praktisk at

folketinget skal stå og diskutere

personsager altså foretage sagsbehandling her i folketingssalen der skal laves rigtig meget om

lave sagsbehandling her i salen så jeg tror ikke det er vejen frem jeg tror i

at man skal være meget meget restriktiv men af sådan lavpraktiske årsager

virkelig grovsorterer ved hjælp af nogle

forholdsvis

pro et contra synes jeg faktisk vil

man tænkte at hensynet til danmark og danskerne selvfølgelig vejede tungere end bare at uddele statsborgerskaber for som grundtvig

kunne de jo rejse sig imod os altså

man ikke kan blive statsborger fordi man ikke kan blive gift med en dansker hvis det her her forslag bliver gennemført

godt opponere imod man er ikke i en dårlig situation fordi man ikke er dansk statsborger man er i en glimrende situation man kan bo i danmark man kan have permanent opholdstilladelse der er ikke nogen grund til at have ondt af folk der ikke har dansk statsborgerskab

jeg er til gengæld glad for at ordføreren er enig med dansk

i at det aldrig nogen sinde kan blive en rettighed på nogen måde at få dansk

at man altid skal tage udgangspunkt i danmark og det danske folk og så se på om der er nogle som man

man ikke har gjort i de sidste mange år hvilket har ført til

største nationale katastrofe i danmarks historie måske overhovedet fordi danmark på mange punkter ikke er dansk længere men jeg vil godt bede ordføreren forklare hvorfor

man er dårligt stillet hvis man ikke er dansk statsborger men bor

at man kan udelukke en situation hvor det vil være fuldstændig berettiget for en eller anden

få dansk statsborgerskab og hvor den sammenhæng der er mellem personen der søger og og det at være dansker er perfekt man kan man kan tænke sig utallige situationer

at blive dansk statsborger når man så sammenligner det

med de uafklarede spørgsmål der ligger her i forslaget om proformaægteskaber og lignende ting så så synes jeg det er en lidt arbitrær

afgrænsning som jeg ville være ked af at man gjorde til en del af

det virkeligheden det helt grundlæggende spørgsmål når vi taler om statsborgerskab om hvem der kan ansøge om at blive danske statsborgere for statsborgerskab handler om fulde og lige rettigheder i et samfund om retten til at deltage i alle aspekter af demokratiet derfor er statsborgerskab også et helt grundlæggende led i at inkludere mennesker som aktive

hvis vi ønsker at de mennesker der bor i danmark er aktive medborgere der deltager og engagerer sig skal vi også invitere dem til at deltage i de demokratiske processer og anerkende dem som medborgere

en anden måde at imødekomme herboende menneskers ansøgning om statsborgerskab er for mig og for alternativet et naturligt led i integrationsindsatsen det er det fordi

at man anerkendes som ligestillet og ligeværdig medborger i det samfund man lever i det betyder at man kan udøve medindflydelse og engagere sig i alle demokratiske processer det betyder at man har en nationalitet og det betyder at man har et hjem alternativet mener helt grundlæggende at alle mennesker skal have ret

vi ønsker en statsborgerskabslov der sikrer den enkeltes retsstilling og retssikkerhed og det kræver at vi ændrer praksis den enkeltes mulighed for at blive

skal og bør være uafhængig af den politiske stemning og det politiske flertal i folketinget derfor bør tildeling af statsborgerskab være en administrativ afgørelse på baggrund af en klar og præcis lovgivning der bygger på objektive kriterier og ikke efterlader skøn det gælder både for ansøgninger om statsborgerskab og for ansøgninger om dispensation fra betingelserne mener alternativet så at det at være gift med en dansk statsborger er et sagligt kriterie for at

statsborger

danmark skal være det bedste land for verden og vi skal arbejde aktivt for unhcrs

om at der i to tusind og fire og tyve ikke længere eksisterer mennesker her på jorden der ikke tilhører en nation tak for

i i virkelighedens verden

hvis hvis folk rundtomkring i hele verden

vil det have nogle konsekvenser som engang tror at ordføreren er villig til at tage

ligesom jeg har efterkommere

og leve med de beslutninger som vi har taget

opløsning af danmark som er endnu større end den er i dag den er fremskreden i dag

vil jeg sige at statsborgerskabet

en smuk tanke den del kan

så sige tak for men jeg jeg hørte ikke noget spørgsmål

at vi har en anden retsstilling i dag det er også derfor jeg præsenterer hvordan alternativets holdning er og

som herre christian langballe også tidligere har fremhævet nok ret uenige

de største forbrydelser er faktisk begået i godhedens navn

den marxistiske utopi har haft så mange menneskeofre der er så mange

en smuk tanke men i i virkelighedens verden var den bare dæmonisk

det det vil være gift for det danske samfund hvis man virkelig mener at folk rundtomkring på kloden har ret til dansk statsborgerskab

mennesker der bor her lovligt og har opholdt opholdt sig her i danmark lovligt

ordføreren også siger er det borgere som bor i danmark

ansøge om dansk statsborgerskab ligesom

en positiv ting hvis mennesker der bor her ønsker et dansk statsborgerskab

at man kun skal kunne blive dansk statsborger hvis man er gift med en dansk statsborger for

kunne man jo tænke hvad nu hvis det var mig hvad nu hvis det var mig og min familie som rejste ud til et andet land bosatte os fandt et arbejde lærte sproget og blev så glade for at være der at vi gerne ville blive der hvordan ville jeg så have det med dansk folkepartis forslag

synes det var forkert for jeg synes at det må være sådan at hvis man føler sig hjemme i et land og man gør sig umage med at leve op til alle de regler der er så skal man også kunne få statsborgerskab

dansk folkepartis forslag rejser jo en række spørgsmål det første er forestiller

at man hvis man kommer som par så skulle lade sig skille for at gifte sig med en statsborger for at kunne blive statsborger bliver man en bedre dansker af det eller forestiller dansk folkeparti sig at man skulle blive i et dårligt ægteskab for at have chancen for at kunne blive statsborger bliver man en bedre dansker af det eller forestiller dansk folkeparti sig og det var ministeren også inde på at hvis man er en af dem som ikke lige har fundet kærligheden skulle man så gifte sig bare for at kunne få statsborgerskab bliver man en bedre dansker af det de her spørgsmål

jo fuldstændig absurde men det er jo konsekvensen af det forslag som dansk folkeparti kommer med og derfor må dansk folkeparti jo have tænkt det her igennem når de kan finde på at

forslaget om at man skal være gift med en dansker for at kunne blive statsborger

kan have tilegnet sig de kundskaber der skal til for at vedkommende kan bestå kravene til at blive dansk statsborger for eksempel danskprøven og indfødsretsprøven

er godt hvis vi nu er enige om at man bare kan tilegne sig kundskaberne og gå op og svare på spørgsmålene til indfødsretsprøven men at det jo ikke siger noget om om man faktisk er dansk i hjertet

og dansk folkeparti er enige om at det bare er symbolpolitik og at det ikke virker så kan vi måske også være enige om

man kan sige at når radikale

fred være med det jeg synes det er et godt forslag

og siger det her er en dansker det lægger sig oven i

de andre stramninger og de andre krav

teoretisk opstillede eksempler men forslaget er da godt

så bare spørger ordføreren om er af de tredstusind

sidste ti år

er så tilhængere af det danske folkestyre hvor mange holder af danmark

ved ordføreren det nej

for der er givet alt for mange

i hjertet det er ikke noget som jeg

christian langballe kan gøre sig til dommer

ordfører her igen siger at at når radikale venstre mener noget

er det som regel fornuftigt at mene præcis det modsatte

at dansk folkeparti tilsyneladende nu mener det samme som radikale venstre nemlig

noget om at indfødsretsprøven og danskprøven virker

man kan bare som dansk folkeparti selv skriver tilegne sig det der skal til for at kunne gå op og svare rigtigt på spørgsmålene men det virker jo ikke og når dansk folkeparti nu er kommet til den erkendelse kan vi måske også blive enige om

det vil jeg altså meget nødig

selvfølgelig flere krav og det som er rigtig nok er selvfølgelig

at man skal tage landet til sig på en måde så man ikke hader danmark jeg synes der er for mange også islamister der igennem tiden har fået statsborgerskab som hader alt hvad danmark står for er det er det i orden at man har tildelt dem statsborgerskab

er historien vil dømme os vi kommer til at stå til ansvar for hvem vi

skriver er og jeg citerer igen bare for at vi er helt med på at det ikke

det er noget i selv har skrevet nemlig at man jo blot kan tilegne sig de kundskaber der skal til for at vedkommende kan bestå kravene til at blive dansk statsborger for eksempel danskprøven og indfødsretsprøven altså dansk folkeparti skriver her sort på hvidt at det at man skal svare på nogle spørgsmål

og så kan man gå hen og svare rigtigt det siger jo ikke noget om hvor dansk man er i hjertet

jeg bare gentage på det her punkt er radikale venstre og dansk folkeparti enige i fordi det er symbolpolitik det virker ikke og når vi er enige om det

kunne vi måske også blive enige om at lave det

man kunne få et dansk statsborgerskab det kunne sådan set give meget god mening at udenlandske borgere der er gift med en dansk statsborger

og jeg kender selv en del ægtepar som ville have glæde

muligheden for at få et statsborgerskab når man er dansk gift det er bare ikke det forslaget handler om forslaget handler om at det nåleøje som i forvejen er meget lille skal være endnu mindre så man i fremtiden også skal være dansk gift ud over at de andre krav der bliver stillet det bakker vi ikke op om i sf det ville som rigtig mange andre allerede har givet udtryk for i øvrigt også gå ud over de mange som ikke lige har været heldige

set også lykønsket dem med i

man ikke har borgerrettigheder hvis man ikke har et dansk statsborgerskab

statsborgerskabet giver ret til

folketingsvalg man kan faktisk godt få

man har de samme rettigheder som som andre har i forhold til grundloven hvis man lever og bor i danmark er det rigtigt forstået altså behøver man et dansk statsborgerskab for at

også ønsker at få børn sammen det kan være en rigtig god bevæggrund for at

reglerne er i dag så stramme

det faktisk er de færreste forundt og det betyder at mine naboer ikke bare kan få et statsborgerskab

ægtefælle kunne kalde sig dansk ligesom

det synes jeg er ærgerligt det vil jeg godt have haft med hjem i baglommen derfor synes jeg også det er rigtigt når dansk folkeparti selv skriver

da en rigtig god indikator for at man vil det her samfund hvis det kunne have været et kriterie som var gældende for ægtepar så ville jeg

et kriterie der handler om at det skal være et yderligere krav at alle skal være

for overhovedet at kunne få et dansk statsborgerskab og det er måske at stramme

at ansøgeren skal være gift med en herboende dansk statsborger i mindst tre år for at kunne opnå statsborgerskab jeg ved at det er forslagsstillernes intention at beskytte vores statsborgerskab og der er vi meget enige statsborgerskab er et privilegium som vi giver folk der bidrager positivt til det her samfund det er ikke et retskrav det er ikke noget man har krav på

derfor skal man som ansøger leve op til en række betingelser for at opnå statsborgerskab det gælder både beskæftigelse tilknytning til danmark fravær af kriminalitet og andre faktorer der siger noget om

reelt er blevet integreret faktisk indgik regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet en aftale for nylig der strammede kravene yderligere dermed har vi markeret at statsborgerskab ikke

at vi var gået et skridt videre i forhold til bedre screening vi synes der er for mange

kalifattilhængere og demokratihadere der får statsborgerskab den bedste måde undgå det på

i dag kan man få statsborgerskab uden på noget tidspunkt at møde nogen fra det offentlige det synes vi ikke er godt nok det skal gøres på samme måde som

til teoriprøve når man får kørekort så

godt tænke os en bedre screening end i dag så selv om jeg deler forslagsstillernes holdning om at vi skal stille krav når det kommer til statsborgerskab så kan vi ikke helt følge dem i dette forslag

vi indfører et særskilt og ufravigeligt krav om at man skal have været gift med en dansk statsborger i tre år så udelukker

lever op til de øvrige betingelser og jeg mener at folk der lever op til betingelserne ikke er i konflikt med loven bidrager positivt til det her samfund

skal have mulighed for at ansøge om statsborgerskab uanset om de er dansk gift eller ej

ikke lige er blevet forelsket i en dansker

man ikke blive dansk statsborger det er vi ikke tilhængere af for slet ikke at tale om hvad det kommer til at betyde for antallet af proformaægteskaber

også per automatik alle børn der ønsker at blive

man skal kunne få dansk statsborgerskab gennem engagement og flid det skal ikke være afhængigt af ens kærlighedsliv derfor kan vi ikke støtte dfs

det ved jeg at at ordføreren

screeningen og det at at vi skal have fat i nogle af de her islamister og have

enig med med ordføreren i jeg er så ikke

en fin idé en rigtig fremragende idé at at man er gift og at ægtefællen

er og så kan man komme med alle mulige hypotetiske

det skal jeg da ikke udelukke men i udgangspunktet synes jeg

at undgå at islamister og demokratihadere og kalifattilhængere får statsborgerskab end at have fokus på om man er gift med en dansk statsborger eller ej der tror jeg vi kan fange en del

det må vi jo så arbejde fælles for at

indrømmer ærligt at det er for at begrænse tildeling af statsborgerskab det er formålet og jeg synes det er en rigtig god idé

man gør det til en betingelse at der er en ægtefælle der siger siger god for en

et hovedkrav til folk der søger om

inden for de sidste ti år er der givet lidt under tredstusind statsborgerskaber og jeg ved ikke hvilke følelser det vækker i medlemmerne af det her høje ting men for mig er det skræmmende mange

uansvarlig handling at et stort flertal i folketinget har delt så mange statsborgerskaber ud historien vil dømme os

danske blafrer svaret i vinden efter min vurdering må svaret være langt fra alle vi har jo givet statsborgerskab til personer vi

måske ikke engang taler dansk

jeg mener dog at sproget må være en afgørende forudsætning for

også forskellige grunde til at give statsborgerskab min holdning er

kan blive statsborger der er selvfølgelig og det har de radikales ordfører ret i nogle kundskaber man skal tilegne sig men der er altså også noget mere

mener at vi for at være

at er andre der kommer til at betale en meget meget høj pris for ens salvelsesfulde godhed og det er danskerne

at betale en meget høj pris

et parallelsamfund af statsborgere der ikke er danske og aldrig nogen sinde bliver det

jeg tænke på hvordan danmark ser ud om fyrre til halvtreds år

hvor dramatisk en befolkningsmæssig forandring danmark har undergået inden for de sidste

i og firs

af ikkevestlig oprindelse i dag er det en halv million

at disse personer på et eller andet tidspunkt får statsborgerskab

vil være væk

halvtreds år hvis vi ikke passer på det er de dystre fremtidsudsigter derfor bør vi begrænse tildelingen af statsborgerskaber endnu mere end vi har gjort før

at kigge på malmø hvor der er optøjer bilafbrændinger skud i gaderne alt i alt minder det jo mest om en borgerkrig

hvis ikke df havde råbt vagt i gevær og udlændingepolitikken blevet strammet men det er altså også sådan som danmark kan se ud

flertal i folketinget dog tænkte på da man åbnede grænserne for masseindvandring og senere uddelte statsborgerskaber i stort tal tredstusind på ti år er simpelt hen for mange ja vi har strammet men ikke nok og derfor

oven i de andre og som går ud på at kun ægtefæller til

danske statsborgere kan søge om statsborgerskab tanken er

siger god for den anden ved at gifte sig og det i sig selv er et godt målredskab i forhold til

der vil følge børn med som er impliceret i det her og at de også modtager statsborgerskab i samme ombæring findes der så ikke undtagelsestilfælde

det kender vi allerede i dag og det vil

forslag har til hensigt at begrænse tildelingen af statsborgerskaber

alt for mange statsborgerskaber gennem tiden vi skylder danmark og danskerne at vi faktisk begynder at tænke på landet og vores efterkommere før vi tænker på

så vil jeg gerne takke for

at jeg kan gøre mig håb om at overbevise regeringen

så kan gro

et stort træ man kan finde skygge under så jeg håber på at det her kan føre til

dag bliver til virkelighed men sådan er det med dansk folkeparti vi fremsætter ideer

min holdning til statsborgerskabet er jeg mener ikke at vi skal dele statsborgerskaber ud vi har gjort og jeg mener at

det her forslag er det for at sikre os at folk virkelig er danske

det hensyn

så kan man jo som jeg også sagde søge om dispensation fra det her krav ligesom man

så forstå at de radikale jo normalt stemmer for alle dispensationer

i folks hjerter vi kan ikke ransage deres hjerter og nyrer det kan vi ikke men vi skal bare sikre os at vi gør så meget som vi

søge om dispensation fra det her og så kan man fremlægge hvad det er man mener taler for at man

det foregår jo allerede

har stillet mig i så svær en situation som i dag

en procent af eus bruttonationalindkomst bni og det er positivt

meget bred opbakning til regeringens forhandlingsmandat

der er dog lige to ting der gør at jeg ikke her i dag kan stå og love at stemme

er timingen substansen først vi opfattelsen af at

den kommende periode skal tilpasses sådan at at eus budget udgør en procent af eu landenes økonomi det er på linje med hvad det er i dag

det er ikke rimeligt at danmark og de andre medlemslande skal betale mere til eu fordi storbritannien har valgt at forlade med brexit grundlæggende

opgaven også i bruxelles at sætte tæring efter næring og acceptere at eus økonomiske formåen er en anden uden storbritannien og ingen har gavn af at vi lukker øjnene for det faktum når det så er sagt

konstatere en fejl i præmissen for enhedslistens forslag regeringens hovedpointe er rigtigt nok at budgettet fortsat skal udgøre en

procent af eu landenes økonomi men det betyder ikke at det danske eu bidrag ikke bliver højere det er nemlig sådan at i den kommende budgetperiode vil den danske velstand vores bruttonationalindkomst være højere end i den foregående budgetperiode

en procent af et større beløb så er en procent af et større beløb mere end en procent af et mindre beløb derfor kan man ikke

forløbne periode så en procent af en større velstand

på en procent af eus bni betyder at vi er

udtrykket i takt med den solidaritet

landene betaler efter evne det synes jeg er rimeligt og jeg synes også det

dybt afhængige af vores samarbejde med de andre eu medlemmer vores velstand kommer ud af international handel og vores sikkerhed afhænger af internationalt samarbejde derfor kan vi

vi står over for og som kræver fælles

migration klima og behovet for at understøtte vores fremtidige velstand og udvikling gennem fælles stærke europæiske forsknings og udviklingsprogrammer derfor er regeringen også klar til at lade det danske eu bidrag

kommissionen lægger dog desværre op til en betydelig større stigning

en uforholdsmæssig stor stigning i medlemsstaternes eu bidrag det er efter regeringens opfattelse ude af trit

i danmark og i de andre medlemslande

altoverskyggende prioritet i de igangværende forhandlingerne

en procent af bni vi vi vil og kan ikke acceptere et uforholdsmæssigt stort dansk eu bidrag på den baggrund

situation hvor vi bliver nødt til at stemme imod et eu budget hvis det er sådan

er ganske enkelt uacceptabelt for danmark vi går fra dansk side benhårdt efter et budget

for de afsluttende forhandlinger der som bekendt ud over udgiftssiden også omhandler indtægtssiden og spørgsmålene om rabatter vi er ganske enkelt for langt væk fra målstregen nu til at vi meningsfyldt kan låse os fast på

en mff er langvarige

er startet for længst de kommer til at løbe

vejen hen over to tusind og nitten hen over et parlamentsvalg og kommissionen og først engang tror jeg i to tusind og tyve vil vi være klar til at træffe en endelig afgørelse det er aldrig nemt at

når vi har et brexit der er uafklaret

er klar til at gå på kompromis på nuværende tidspunkt derfor

men regeringen sidder på ingen måde på hænderne og venter på at forhandlingerne på et

tidspunkt kommer ind i slutspillet tværtimod

hvordan man på baggrund af kommissionens udspil har kunnet reducere udgiftsniveauerne sådan at man kommer ned

i retning af de mere moderne politikker det er et forslag som i bruxelles er kendt som den danske vandfaldsmodel

i naturen at prale af men det er for at vise hvordan vi gradvis har trappet ned fra det niveau kommissionen foreslår

om både at have et budget på en procent af bni og få moderniseret hvad man bruger pengene til konkret har vi peget på udgifter på over hundrede milliard

prioriteres bort det er reduktion af strukturfondene og det er mere markante budgetstigninger

nye prioriteter end de stigninger på flere hundrede procent som kommissionen lægger op til

muligt at sikre et fremtidssikret budget

når vi forklarer vores tilgang

det bliver svære forhandlinger og de afgørende forhandlinger ligger et stykke

ikke vil stemme for et eu budget som går over en procent af bni

finansielle ramme for syv år

det kunne ministeren jo bare love det vil ministeren ikke kan ministeren så

det det samme bidrag som i den her periode der overser herre søren søndergaard jo den mellemliggende periode er den danske velstand steget det betyder at med den samme procentsats bliver vores bidrag større

som ligger det bygger på en forkert præmis timingsmæssigt mener jeg også det er forkert

er forkert hvis vi binder os på nuværende tidspunkt forud for nogle forhandlinger som vi ikke kender i forhold til

kunne skabe alliancer med andre ligesindede lande for at få flest mulige til at trække mod den danske position regeringens holdning har

men det kan man jo så tænke lidt over derudover forstår jeg ikke hvad det er i forslaget her som

er på en forkert præmis altså

eu’s bni hvilket er svarende til niveauet for den nuværende finansielle ramme og dermed medfører et højere bidrag fra danmark end i indeværende budgetperiode altså et højere bidrag end en

vi ikke betale lidt mere men der ligger klart i

en procent af bni

kroner der skal afleveres til eu fordi vi er

i de seneste år fra to tusind og femten og fremefter har

en utrolig positiv bnp vækst der gør danskerne rigere og danmark rigere og når vi bliver rigere

en procent af vores

et større beløb så vores bidrag kommer til at stige og det er i modstrid med det der er skrevet

men det interessante jeg spørger ministeren om her er

penge vi lægger i budgettet hvad

en retning eus budget skal bevæge sig i hvad er det for en retning eu skal bevæge sig i hvad er det vi skal bruge

jeg håber vil jeg gerne have ministeren til at bekræfte at det er det

når ministeren og regeringen skal finde ud af præcis

indholdet er er det klimamålsætningerne vi prøver at

ting der skal sikre vores ydre grænser få styr på migrationen behandle flygtninge ordentligt

er det det der er vores prioriteter frem for alene at

væk fra strukturfonde og landbrugspolitik over på forskning på miljø på klima på migration på sikkerhed

at kalde en modernisering af eus budget og de to

vi får verdens aller aller bedste budget

procent af bni så ville jeg da overveje om det var den klogeste ting i verden at

meget meget marginal overskridelse men det ændrer ikke ved hvad vores målsætning er

jeg mener ikke at eu skal bruge brexit til at kræve mere op hos andre lande jeg mener at eu skal bruge brexit

til lande hvor det ikke er merværdi over grænserne

begrænse det forhandlingsrum

som jeg håber regeringen vil udnytte til at komme i den rigtige retning og mere over mod klima uddannelse og sikkerhed end det er nu

meget meget stramt

måske mere stramt end ministre normalt plejer at

for jeg mener at vi skal

stå stærkt i forhandlingerne i forhold til at kunne komme så tæt på en

på en modernisering af budgettet som

hvis ikke besparelser så i hvert fald en fastholdelse altså at det meget bliver talen om hvorvidt vi putter flere penge ind i det europæiske samarbejde end om hvad der kommer ud af det men der hører jeg egentlig ministeren selv om han står skarpt på procentsatsen

korrigere for det gode indhold og det er måske det der i debatten har skabt grundlag for

investere i det europæiske fællesskab

men jeg synes faktisk at ministeren redegør fint

det her så det er ikke et spørgsmål det er mere en kommentar efter svaret

en flerdimensional forhandling jeg så gerne at nogle traditionelle politikker som landbrugspolitik og strukturpolitik blev reduceret noget mere

investere noget mere i forskning i klima i migration i sikkerhedsområdet og det skifte skal vi

at holde lidt igen i forhold

kan undre er jo at finansministeren sætter alle korporalerne ind i europaudvalget alle de andre ministre

det ene nye projekt efter det andet

bare meget vanskeligt ved at se hvordan hænger sammen med regeringens overordnede ambition om at vi ikke skal betale mere

som alle sammen skal finansieres hvordan vil man så nå dertil til slut i forløbet at man siger

kunne jeg og givetvis også mange andre danskere godt tænke os at vide

for at mine kollegaer kunne opleve billedet af mig som ødsel og herre kenneth kristensen berth kunne opleve deres billede af mig som værende både

og måske kunne man så nuancere sine holdninger en lille smule

og på andre områder ser vi gerne at vi får strammet op

er mærkeligt at en række endda ret velhavende lande fortsat modtager strukturfondsmidler fra eu i stedet for at vi

de lande der ikke har mulighed for at løfte sig selv op og der hvor solidariteten jo har vist at vi har kunnet løfte nogle lande op af økonomiske problemer

derfor er det rigtigt at nogle gange beder jeg mine kollegaer om at komme i europaudvalget og sætte nye projekter i gang men ikke i nær så højt omfang omfang som vi går til bruxelles og

bliver sat ned over for nye projekter over for nye

om en ny investeu fond det er sådan at i det nuværende budget ligger der seks og tyve milliard

fond den der efsi fond ifølge det som ministeren skriver skal der ligge syv og fyrre milliard euro fremover det er tyve milliard euro mere over en fem årig periode

blandt mange eksempler på at regeringen kommer og beder om flere penge til eu og så kan det godt være at man overordnet siger at der skal færre men det hænger jo bare ikke sammen og derfor ender man jo i den situation

søm skal slås i brættet vil sige at vi

i folketingets finansudvalg med aktstykker der udmønter

med i europaudvalget i morgen overskrider på ingen måde nogen budgetter eller nogen rammer der er aftalt

man ikke fra starten vide præcist hvad hvert eneste punkt på budgettet skal bruges til det udmøntes ligesom vi udmønter økonomien med aktstykker i danmark

er der i europaudvalget løbende nye initiativer der skal sættes i gang og have dansk

men det er på ingen måde overskridende det budget vi gerne ser og det er på ingen måde i modstrid med at vi gerne ser så stramt

i forhold til at holde rammen på en procent

de mange beslutningsforslag i dag man har jo lidt på fornemmelsen at det er enhedslistens valgprogram der lige skal testes af i folketingssalen men det er også vigtige og

afgørende emner som vi står over for så

og for den sags skyld også regeringens ambition om at danmark ikke skal bidrage med mere end en procent af bni altså vi mener at der er et klart grundlag i det eksisterende eu budget for både at trimme og og prioritere bedre

at trimme budgettet og prioritere skarpere

en mulighed for også at tage et opgør med nogle af de landbrugsstøtteordninger og de strukturfonde og andre ting som tiden måske i høj grad var løbet fra når vi ikke kan støtte enhedslistens beslutningsforslag i dag

har skrevet forslaget på som finansministeren gjorde gældende

mere om fleksibiliteten i forhandlingerne

danmark kan have en vis fleksibilitet i de forhandlinger og

forhandlinger om eus budget at alle mulige andre spørgsmål også bliver inddraget

hele den meget alvorlige situation

hvor europa parlamentet har skærpet forslaget til at udenlandske lønmodtagere kan få adgang til dagpenge efter en dags arbejde i danmark

at smide ind i budgetforhandlingerne så man kan

forslag og hvis det så betyder at det bliver mere end en procent af bni er

også klart en overvejelse værd om ikke den type forhandling

den nuværende regering op i det og hvis vi selv vinder regeringsmagten vil det også være en ny regerings ambition og mål at danmark ikke skal bidrage med mere end en procent af bni men vi vil også gerne tillade at der er fleksibilitet i forhandlingerne uanset hvilken farve regeringen har på det tidspunkt så på den baggrund kan vi ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag om end

her i folketingssalen så

thomsen om herre peter hummelgaard thomsen lige kan erindre os alle sammen om

stillingtagen til det spørgsmål var

præcis det forslag og det var der af mange forskellige årsager dels at man ikke forstår den danske arbejdsmarkedsmodel dels at man

også velkendt at vi i det danske socialdemokrati sammen med en række andre partier her i folketinget arbejder imod det

som ganske ofte afviger ret markant

at bevare et dansk dagpengesystem som vi selv betaler som vi selv finansierer og som ikke generer nogen som helst andre skal vi så for at undgå at det bliver udhulet og ødelagt

set at det er et fantastisk eksempel

om det ikke er sådan at hvis socialdemokratiets politik gik igennem så ville langt over halvdelen af det nuværende eu budget langt over halvdelen af det nuværende eu budget være væk

og jeg mener at man skal tage alvorligt at man har den ambition at

det skal hæves jeg synes ikke der er nye opgaver der tilsiger at der er brug for flere penge

det nærværende beslutningsforslag er

en regering en meget rigid

det nuværende eu budget uden videre

fjerne halvfjerds procent af det eu budget vi er utilfredse med vi skal bare fjerne en procent af det eu eu budget vi

muligt at holde sig inden for det her forslags rammer nemlig en procent af bni

hvis ikke det lader sig gøre at overbevise de andre seks og tyve lande om hvordan vi nu engang i danmark

skære og det mener jeg at vi skal og derfor syntes jeg at

jeg synes det er vigtigt at man i forhandlingerne kan holde alle

så langt fra enhedslisten

i øjeblikket forhandlinger om langtidsbudgettet for to tusind og en og tyve til syv og tyve og kommissionen har fremlagt et

kommer til at betale mere dels ønsker kommissionen at fjerne rabatordningerne dels ønsker man at hæve den andel af landenes bni

går til at finansiere eu fra

tre milliard kroner mere om året

medfører storbritanniens udmeldelse af eu et budgethul

fem milliard kroner om året

det umiddelbare resultat når eus største nettobidragyder vælger at trække sig ud af samarbejdet i stedet for at forsøge at reducere udgifterne

lægger europa kommissionen op til at medlemslandene skal betale mere og faktisk mere end de halvfems til

som er det hul storbritannien efterlader det er efter vores opfattelse den helt forkerte måde at gribe tingene an på i stedet skal eu sætte tæring efter næring kommer der færre penge i kasserne fordi der er færre lande til at betale regningerne så må man indskrænke ambitionerne

i forhold til at øge udgifterne nationalt budgetloven der jo indebærer at det årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre en halv procent af bnp er således resultatet af eus såkaldte finanspagtskrav til balance på de offentlige finanser eu dekreterer altså medlemslandene at de skal bruge færre penge men insisterer selv på at få

sagens natur helt grotesk og uacceptabelt og efterlader det klare indtryk at danmark og de øvrige medlemslande er på vej til at blive reduceret til små regionsråd der kostes rundt med af nogle bureaukrater i bruxelles de eneste der kan sige fra over for denne udvikling er jo i sagens natur medlemslandene selv og det har medlemslandene desværre aldrig været gode til hverken når det gælder eu domstolens aktivistiske og udvidende fortolkning af eu lovgivningen eller når det gælder europa kommissionens forslag til altid at bruge flere penge regeringen har bedyret

ikke støtter et større eu budget enhedslisten lægger i sit forslag op til at pålægge regeringen ikke at støtte et eu budget der indebærer en stigning i bni fra en

procent af bni og det burde faktisk have været regeringens udgangspunkt for hvis man ikke kommer med ambitiøse ønsker også nogle ønsker som ikke umiddelbart er realisable så når man ingen vegne det er i hvert fald det jeg igen og igen hører fra venstrefløjen

og enhedslistens forslag burde hvis det nu havde været rigtig godt være gået ud på det samme så havde vi været endnu mere begejstret for det

eu udstikker retningslinjer for medlemslandene som man ikke selv er i stand til eller ønsker at overholde det gælder i særdeleshed i forhold til kommissionens budgetforslag som er intet mindre end hykleri i højeste potens og understreger den virkelighedsfjerne tilgang der hersker i til omgang med borgernes penge

regeringen god fornøjelse med forhandlingerne og opfordrer til at hæve ambitionsniveauet i forhold til at få reduceret eus budget

til den foregående taler men jeg vil starte

sige tak til enhedslisten

andre områder og så kan man jo nærmest læse i forslaget at enhedslisten nærmest er blevet

men man skriver eksempelvis i bemærkningerne til forslaget

eus budget så længe der fortsat forekommer hyppige eksempler på frås og svindel med skatteydernes penge

dansk kontekst nemlig at man under ingen omstændigheder skal betale mere i skat så længe der fortsat forekommer hyppige eksempler på frås og svindel med skatteydernes penge men så langt så langt rækker logikken nok

set ret fornuftigt vi vi mener også at en procent af

er en en fin ramme

stiger det selvfølgelig også i kroner og øre eller euro

at låse sig så fast på at danmark ikke kan rokke sig en tøddel i forhandlingerne

i folketingssalen lang tid før forhandlingerne er afsluttet vil simpelt hen være

enhver forhandlingssituation og position position svækkes hvis man på forhånd ved hvor smertegrænsen

man forhandler med men bare for at stille et hypotetisk forslag

vi har andre forslag i dag fra enhedslisten

forestillede os

til gengæld for at det rejsecirkus

total effektiv stopper for alt hvad der hedder skattely som er et andet af enhedslistens

er ikke hensigtsmæssigt

vi støtter intentionen vi går benhårdt efter en procent af bni storbritannien har meldt sig ud og så må eus budgetter rette sig til efter det der er færre medlemmer i butikken og så må butikken blive mindre sådan er det men

en fastlåsning af en position på forhånd er ikke hensigtsmæssigt og derfor stemmer vi imod og jeg skal hilse fra vores gode kollegaer i det konservative folkeparti og sige at det gør de

fordi det der med fleksibiliteten er jo noget pjat er masser af fleksibilitet det kan både være nul

den generelle metode herre jan e jørgensen fremlægger er jo at man aldrig nogen sinde sige hvor ens grænse er

giver mandater til regeringen og udtryk der hedder at regeringen skal lægge afgørende vægt på hvilket betyder at hvis

og især ikke når der kommer en ny regering

lægge afgørende vægt på et forslag fordi det jo medfører forstår jeg alle de negative konsekvenser som herre jan e jørgensen

jo på et tidspunkt hvor man ved hvilke forhandlingspositioner man kan indtage

som nærmer sig en afslutning derfor er det jo en helt anden situation det enhedslisten beder os om nu er allerede nu at lægge os fast på at uanset hvad de forhandlinger

det et mandat der hedder en

jeg kan høre at herre søren søndergaard kan talrækken det synes jeg er rigtig rigtig imponerende men

pålægge regeringen at lægge afgørende vægt på nul

vi skal sige i sidste øjeblik når vi kender forhandlingssituationen

i den sidste stund så er man altså frisk på

lægge afgørende vægt på at det ikke overskrider

sager hvor vi i europaudvalget giver regeringen et mandat gående ud på at regeringen siger

nogle punkter kommer igennem og

stemmer man imod det er jo et middel vi har men det

man forhandler finanslov kan man jo også komme med nogle ønsker som man måske umiddelbart ville mene ikke havde så frygtelig meget med en finanslov

ikke noget der kommer i spil i forhold

vil det være i forhold til en revision af lissabontraktaten

at man ikke foregøgler folk ude bag tv skærmene at nu kan man lige med et fingerknips

foretager en traktatændring så det er ikke noget vi kan

i i forbindelse med en anden aftale det var udelukkende ment som illustration af af et politisk spil som jo ofte handler om at man får noget og man giver noget og så må man så til sidst afveje med sig

har fået tilpas meget til at man vil

er vi enige med enhedslisten i at danmarks bidrag til eu ikke bør overstige en procent af eus

en times pause så det er ikke nogen skade til at jeg lige gennemgår hvad finansministeren sagde før pausen for de holdninger han lagde frem deler vi i liberal alliance vi kan ikke fastlåse vores bidrag i kroner og øre fordi det er

defineret som en procentsats og der må jeg sige til herre søren søndergaard at i bemærkningerne til beslutningsforslaget er der faktisk anført en række nominelle beløb

milliard kroner årligt og tre tusind otte hundrede kroner årligt per borger

der blev også redegjort for at det forslag der ligger fra eus budgetkommissær kan beregnes på flere forskellige måder men günther oettinger var jo til et møde på christiansborg som jeg tror vi begge to deltog i og der sagde han at satsen

skal ligge der og jeg håber selvfølgelig at regeringen kan få

skal fastlægges finansministeren talte om timing og jeg er også enig i at vi er for langt fra de endelige forhandlinger til at det er tilrådeligt at fastlåse mandatet det kan stille os i en vanskeligere position i forhandlingerne om hvordan pengene bliver brugt

enhedslisten jo dybest set ønsker er at danmark skal stille ultimative krav og dermed metaforisk set klatre op i et højt træ og der må jeg bare sige at jeg repræsenterer det parti i folketinget der har de mest indgående erfaringer med at klatre i høje træer og stille ultimative krav og baseret på de store erfaringer

med at stille en forhandlingspart dårligere hvis denne forhandlingspart stiller ultimative krav og klatrer

vil håbe at enhedslisten vil lytte til nogle der har rigtig meget erfaring på det her område og jeg vil slutte af med at sige at liberal alliance

i europaudvalget at man aldrig nogen sinde vil lægge afgørende vægt på noget i et mandat til regeringen jeg glæder mig meget til at se den linje praktiseret når der kommer en ny regering efter næste valg

eu ordførere eller finansministeren for den sags skyld da jeg

den helt forkerte vej at gå til forhandlinger om budgettet og sidde og snakke om størrelsen på det i stedet for at have en grundlæggende snak om

finansiere og løse i fællesskab for så derfra at finde ud af hvad betyder

økonomisk hvordan skal det fordeles og hvordan kan vi få pengene ind er der også nye måder i forhold til at eu kan generere egne indtægter og ikke nødvendigvis kun med bidrag fra medlemslandene så det er

det her forslag

det er sagt synes jeg faktisk det er en god diskussion at

op her i folketingssalen jeg har jo efterspurgt diskussionen om mandat rigtig mange gange i europaudvalget både

finansministeren og jeg tror efterhånden

samtlige andre ministre i kollegiet regeringen og jeg synes det var på tide

det kan man altid komme tilbage og opdatere når man ser hvordan forhandlingerne går for vi vi ved jo allerede nu at forhandlingerne er i gang

vi fra dansk side skulle deltage i og der er regeringen jo bedst stillet hvis de har et mandat fra folketinget at holde sig til så så tak for at tage spørgsmålet op vi støtter

er interessant der

rasmus nordqvist om herre rasmus nordqvist ikke deler den opfattelse at man inden for

for eu budgettet

end man gør i dag både i forhold til støtte til den fattige del af verden

miljø og et europæisk transportnet der

jeg er ikke nødvendigvis enig i at vi når langt nok med de penge og derfor mener vi overhovedet ikke at forhandlingerne kan starte med en procentskravet

den forkerte vej at gå ind i de her forhandlinger vi står med store store udfordringer i eu som vi skal løse både i forhold til den grønne omstilling i forhold til social stabilitet osv og det er der

og ikke mindst statsministeren er kommet med hvor man gang på gang har udtalt vi betaler nok ind til

betale mere budgettet er for stort budgettet skal skæres ned og så videre

hvor man ved at danskerne

okay så alvorligt skulle det ikke tages vejen til helvede er som bekendt brolagt

vi ender et sted som ikke er i overensstemmelse med de udtalelser som er kommet

fuldstændig galimatias

tale om en uhensigtsmæssig anvendelse man sender penge ned som man så beder om at få tilbage enhver transaktion af den art koster penge og

er der en enorm svindel og svig

ikke har opnået at få

regnskab med en

man kan lave mange af de ting som bliver efterlyst og som jeg

set godt forstår jeg nævnte nogle af dem i mit spørgsmål til herre rasmus nordqvist altså investering i

eus økonomi som vi også har været inde på her i debatten at eu kræver nedskæringer af medlemslandene

ikke at tage medicinen derfor synes jeg at udgangspunktet for danmark

for en dansk regering burde være at gå ned og

men vi vil godt ændre på at beløbet der skal betales til eu i procenter herre minister

stiger og stiger

den her røde linje det er en hjælp til regeringen til at stå fast regeringen har desværre ikke ønsket at tage imod den hjælp

ja vi kan nå rigtig langt inden for den ene procent i forhold til grøn omstilling social stabilitet

at løfte lande uden for eu de fattigste lande

overbevist om at vi kan nå langt nok med en

er det ikke en dårlig idé at låse os fast der før vi har fundet ud af det egentlige omfang af det budget der er behov for

aldrig en prioriteringsdiskussion

bliver skåret ned på svindel og svig og på den uhensigtsmæssige måde og de forkerte bevillinger

folk jeg nødvendigvis er politisk uenige i at løsningen på alle problemer var et højere budget så hvis vi skal komme af med nogle af de dårlige ting ved eu budgettet hvis vi skal have ansvarliggjort i forhold til svindel og svig

diskussion kan vi fremtvinge ved at lægge en fast ramme

at man kan sagtens vedtage ting i fællesskab på europæisk plan hvor udgiften så

at dyrene ikke har fri bevægelighed ved

af svindel og svig i budgettet det synes jeg lige er vigtigt at slå fast først man har jo netop set diskussionen nu og jeg har haft en del møder med med en af parlamentets ordførere på

isabelle thomas fra sd gruppen som jo snakker om den der benhårde prioritering men samtidig en udvidelse fordi vi står med nogle meget meget store udfordringer

vil det ikke være lidt elastik i metermål at sige at

men derudover kan vi træffe fælles beslutninger der pålægger landene

hvis vi alligevel træffer de beslutninger om hvad pengene skal gå til ud over den ene procent

som foregår men det er jo bare mærkeligt at den fråds og svindel i løbet af alle de år hvor

der er blevet snakket om det ikke er blevet bekæmpet

uforståeligt og jeg tror det er fordi opgaven ikke bliver prioriteret i centrum

vi bliver jo nødt til at diskutere en prioritering af landbrugsstøtten hvis vi skal have penge til at give til alle mulige gode formål og jeg er sikker på

de forslag som kommer også fra kommissionen vil der ikke være tale om en markant nedskæring af landbrugsstøtten

de politiske grupper desværre og derfor bliver den prioriteringsdiskussion

hvorfor er ikke gjort noget for at bekæmpe frås og svindel det vil jeg gerne anholde over de seneste mange år er fejlraten i eus budgetter faldet

men fejlraten i eus budgetter er faldende og der er en mindre andel af eus budgetter der i dag giver anledning til kritik end det vi så for for eksempel fem år siden derfor har der været en meget nøje indsats for

nedbringe det som herre søren søndergaard her stod

ikke blev arbejdet for at nedbringe nemlig svindlen med eu midler

fejl i eus budgetter så jeg deler ønsket om at gå videre

set tidligere det er korrekt at man har haft en periode hvor fejlraten var lav og så steg den desværre igen

at den steg igen men nu er vi kommet ned og

også kommet længere ned end det vi så tidligere

nærmer os den to procentsgrænse der gør at vi

se frem til at få en ren

noget af det skyldes at man ikke helt har forstået hvad det var man skulle søge til og noget andet en mindre del skyldes decideret svindel og svig

procedurer og stramme op på kontroller har gjort at vi i det seneste år har nedbragt fejlraten og er kommet længere end det vi har set tidligere vi er ikke i mål

regeringen får lov til at fortsætte den linje vi har

kommer vi i mål og får lavet det som jeg faktisk tror er hele det danske folketings ønske nemlig et eu regnskab

haft den her diskussion blandt andet med en høring som jeg selv er indbudt til hvor både europaudvalget og finansudvalget er blevet inviteret til at komme og få en teknisk gennemgang af budgetforslaget vi har drøftet det rigtig rigtig meget jeg er ikke enig hvis præmissen for samtalen her

er at herre rasmus nordqvist mener at den eneste

og når man har en idé om hvor de cirka lander og hvad det er man

derfor har vi brug for at være mere klare på hvad det i givet fald er vi skal bede om et forhandlingsoplæg til

til indholdet det kan måske være lidt pudsigt

noget vi er så grundlæggende enige om for det danske folketing er faktisk grundlæggende enige om

behovet for en modernisering af eus budgetter hvor vi får flyttet dem fra de traditionelle landbrugsområder og strukturfonde

moderne klima forskning sikkerhed og migration og der skal vi have en klarere viden om hvor vi lander henne inden vi i mine øjne realistisk og sagligt kan komme

jeg foreslår at forslaget henvises til europaudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg som vedtaget det er

samler og fokuserer indsatsen mod international skatteunddragelse flere ressourcer

kontrol af skattely øget åbenhed om skatterådgivning og en fortsat offensiv international indsats fra dansk side regeringen er dog ikke enig i at en ændring af udbudsreglerne på såvel nationalt som eu plan er måden når der skal fremmes en god praksis på skatteområdet

nogle hensyn der gør at regeringen

støtte beslutningsforslaget og det vil

otte og tredive og forklare hvorfor regeringen ikke kan støtte det

otte og tredive går ud på at udbudsloven skal ændres så en virksomhed kan udelukkes fra et udbud i danmark hvis virksomheden er placeret i et skattely skattely defineres i enhedslistens beslutningsforslag som lande eller områder der er placeret på eus sortliste over skattely det er allerede i dag muligt at udelukke virksomheder fra at deltage i et udbud i danmark hvis virksomheden er placeret i et land på eus såkaldte sortliste som er en liste over lande der betragtes som

og ej heller har en frihandelsaftale med eu virksomheder der er dømt for økonomisk

overtrædelse af skatteregler med videre kan også udelukkes en udelukkelse af en sådan virksomhed kræver altså ikke en ændring af udbudsloven det er allerede muligt i dag anden del af beslutningsforslag b otte og tredive går ud på at udbudsloven skal ændres så en virksomhed kan udelukkes fra et udbud hvis virksomheden sambeskattes med et moderselskab som har endelig beskatning i et skattely det vil sige at en offentlig ordregiver skal kunne udelukke et datterselskab fra at deltage i et udbud hvis moderselskabet

instans alene forholde sig til den del af en virksomhed der byder på opgaven og skal udføre opgaven og det afgørende er altså hvorvidt den virksomhed som byder lever op til sine skatteretlige forpligtelser i det land hvor den bydende virksomhed er placeret det er ikke hensigtsmæssigt

imødekomme beslutningsforslaget på det punkt for det første vil det betyde at en offentlig ordregiver vil skulle lave en konkret vurdering af hvordan forbundne selskaber har tilrettelagt deres skattemæssige forhold

ikke nødvendigvis en helt ligefrem og

det bryde med retssikkerheden at udelukke en virksomhed med henvisning til skattemæssige årsager hvis virksomheden der udelukkes ikke reelt har begået et brud på skattelovgivningen

forbundne selskaber der indretter sig på en måde med international sambeskatning med et moderselskab placeret i et skummelt skattely et eller andet sted ude i verden reglerne om international sambeskatning medfører at indtægten fra et selskab i et andet land bliver beskattet i danmark hvis et dansk selskab indgår en sambeskatning med et moderselskab i et skattely et

der altså fortsat skulle betales skat i danmark

i eu samarbejdet forpligtet sig til at behandle virksomheder ens inden for eus indre marked og dermed til at skabe lige adgang til blandt andet markedet for offentlige opgaver eu reglerne

af de andre eu landes love

ordninger det er ikke tilladt at nægte adgang til markedet for virksomheder i en eu medlemsstat der blot følger den nationale lovgivning det vil derfor efter vores vurdering være et brud på eu reglerne hvis danmark indfører en regel der udelukker en virksomhed der helt lovligt bliver sambeskattet med et moderselskab i et andet land

på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslag b otte og tredive det vil sige ændre de nationale udbudsregler

jeg gå videre til beslutningsforslag b ni og tredive og forklare hvorfor regeringen ikke vil støtte

ni og tredive der handler om at ændre eus udbudsregler det frie marked den frie adgang til de øvrige eu landes markeder er en af hjørnestenene i eu

vil kræve en fundamental ændring af eu samarbejdet og den ændring vil efter min mening indebære en af to ting det vil enten være et opgør med selve grundideen bag et fælles marked mellem eus medlemslande som danmark nu har nydt godt af siden nitten to og halvfjerds eller også vil det være et skridt mod et mere føderalt eu hvor eus medlemsstater har fælles skatteregler

gensidig anerkendelse betyder at danske virksomheder frit kan sælge deres varer eller tjenester inden for eus grænser det sikrer mod en favorisering af nationale producenter i de andre eu lande og mod handelshindringer der kan gøre det sværere at få fodfæste på udenlandske markeder i eu

markedet for offentlige kontrakter

danske virksomheder har samme adgang til at afgive tilbud i forbindelse med offentlige udbud som virksomheder har i andre

vil regeringen ikke støtte beslutningsforslag b ni og tredive så samlet set

støtter regeringen hverken beslutningsforslag otte og tredive

fuldstændig enhedslistens både bekymring

den stigende tendens der har været igennem alt for mange år til at store selskaber og formuende personer placerer deres overskud i skattely rundtomkring

også bekymringen for at det er med til at underminere finansieringen af vores velfærdssamfund ligesom det også

med til at rokke ved noget fundamentalt nemlig den sociale kontrakt

holde de vestlige samfund sammen vi deler den forargelse som man også kan læse af beslutningsforslagene

meget positivt skridt man har taget men den måde det bliver forvaltet på i forhold til hvem der kommer på listen og i høj grad hvem der

synes vi er er stærkt problematisk for så vidt angår de to beslutningsforslag

kan vi tilslutte os en række af de bemærkninger som erhvervsministeren kom med i i forhold

især b otte og tredive der er i dag allerede mulighed for inden for de gældende regler

vurdere udbud på baggrund af hvem der er på sortlisten og

de bemærkninger jeg havde før om at sortlisten ikke er skruet ordentligt sammen så vil

de danske udbudsregler sammenholdes med at det også ville være uforeneligt

de gældende regler derfor kan vi ikke støtte b otte og tredive men deler fuldstændig enhedslistens intention for så vidt angår b ni og tredive

vi har ikke samme frygt som erhvervsministeren for at der er

det gælder lige nu i forhold til diskussionen om

en digital skat i europa hvor vi klart mener

har ændret karakter sådan at det rent faktisk er dem der klikker og bruger produktet der selv bliver til produktet vi ser det i forhold til en skat på finansielle transaktioner og vi ser det også

et behov for at i eu landene finder sammen om at skabe en fælles bund under selskabsskatten vi

eu landene skal arbejde tættere sammen her derfor vil vores opfordring

ni og tredive så for at summere

set også at vi er interesseret i at arbejde i samme retning omend vores metodevalg er anderledes vi fremsætter ikke beslutningsforslag i folketinget vi arbejder gennem

at snakke sammen om b ni og tredive mens vi desværre må afvise

ministeren sagde ikke bare lande som er placeret på eus sortliste over skattely men også lande som er placeret på en eventuel dansk liste

ordføreren for socialdemokratiet

at der skal laves sådan en dansk liste

kan jo konstatere at den liste der er i eu

meget begrænset og derfor er det et meget begrænset antal skattelylande man kan ramme

i hele verden

ingen eu lande må stå på eus liste over skattelylande

enig i at vi bliver nødt til at lave en egen liste her

at ændre eus liste men vi bliver nødt til at lave en egen liste her og at problemet i dag er at det er meget begrænset hvilke lande

af at man tager lande af listen alene baseret på landenes tilkendegivelse af at

skattepraksis frem for at man tager landene af listen når de så rent faktisk har har ændret deres skattepraksis jeg deler også kritikken af de lande der inden for eu fællesskabet agerer som kvarte halve eller hele

årevis har bidraget til

regler i eu regi vi er ikke tilhængere af en ensidig dansk tilgang til det her spørgsmål også fordi det ville være i modstrid med

vi skal være til grin for vores egne skattepenge hvor

kommunekassen som så skal bruge pengene

i vores selvstændighed

engang kan lade være med at være fuldstændig til grin for

dér hvor enhedslisten går på to ben men skal

hvert fald meget i modstrid med hvad en række socialdemokratiske borgmestre og venstreborgmestre

problemerne og den model som herre søren søndergaard foreslår og som jeg godt kan forstå lyder attraktiv lige nu og her vil jo samtidig også være et grundlæggende brud på de principper der er i det indre marked det skal man for det første tænke meget meget nøje igennem og

og det kan jeg ikke svare på på stående fod hvorfor jeg i

man fortsætter drøftelserne frem for bare at fremsætte beslutningsforslag ville det betyde at alle selskaber der har base i luxembourg holland irland og nogle af de britiske øer eller for

tilbyde opgaver eller lignende for danske kommuner eller danske regioner så længe de eksisterer eller for den sags skyld den danske stat

det synes vi i hvert fald er en videre drøftelse værd

hver sin måde forsøger at håndtere spørgsmålet om om selskaber der er placeret helt eller delvis i skattely kan undtages fra offentlige udbud b otte og tredive vedrører en ændring i de danske udbudsregler mens b ni og tredive pålægger regeringen at arbejde for at ændre eus udbudsregler vi deler den bekymring for at virksomheder vælger at placere sig

skattely som enhedslisten udtrykker senest har vi set hvordan firmaet dantaxi er blevet opkøbt af kapitalfonden triton der er placeret i skattely i jersey og luxembourg de danske udbudsregler er underlagt eu lovgivningen og en ændring af de danske udbudsregler som foreslået af enhedslisten vil således være i strid med eus regler

er nemlig åbenbart urimeligt at offentlige myndigheder ikke har mulighed for at fravælge virksomheder der vælger ikke at bidrage til vores fælles velfærd men som altså gerne vil have andel i de opgaver hvis udførelse betales af vores fælles velfærd derfor er dansk

også positivt indstillet over for begge forslag

i forslaget henviser enhedslisten til eus sortliste over skattely og her må jeg bare sige at hvis vi nu skal være helt fair så er den jo ikke det papir værd den er skrevet på eu har jo taget det ene land efter det andet af sortlisten med henvisning til sådan mere eller mindre oftest mindre forpligtende tilkendegivelser om at man ville rette op på problemerne

så stor målestok at det jo efterhånden kun er dansk vestindien der er tilbage på listen sammen med en

håndfuld andre lande og enhver ved jo at problemet med skattely er langt større end dansk vestindien

kan ikke bruges til noget enhedslisten henviser

en eventuel dansk sortliste

omfang den måtte blive realiseret til nationale sortlister i andre eu lande og her er det jo klart at en sådan sortliste kan blive anderledes omfattende

for som sagt eus sortliste

er så godt som ubrugelig i den her sammenhæng

ændre betingelserne for hvornår man kommer på henholdsvis tages af den liste

ej heller at man skulle nå dertil at man ville overveje at opføre eu lande på listen selv om det burde være aldeles betimeligt det er nok

har været planen at få tyndet ud i den der liste så hurtigt som muligt

formentlig den eneste reelt farbare vej men det komplicerer selvfølgelig tingene yderligere i forhold til at komme igennem med forslaget på europæisk plan men i dansk

vil vi meget gerne anerkende forslagsstillernes initiativlyst og sige at vi deler såvel mål som midler for det er som jeg også indledte med at sige

urimeligt at virksomheder placeret helt eller delvis i skattely ikke kan fravælges

kommunal konsensus om om det så her i folketinget kan materialisere sig i en vilje til at gøre noget ved

det må tiden så vise men tak

er enig med den konservative erhvervsminister og også er enig i det

af enhedslisten med nummeret b otte og tredive og formålet er at sikre at offentlige kontrakter ikke ikke tildeles virksomheder der anvender skattely

ønsker forslagsstillerne med b ni og tredive at eus udbudsregler også ændres således at det offentlige kan fravælge virksomheder der anvender skattely vi er i venstre helt enige i at det er afgørende at bekæmpe skattesvindlere

skal bekæmpes med de midler vi har til rådighed for skattely er jo direkte undergravende for vores samfund og dets

at bruge skattely men det er så en helt anden debat når det så er sagt er det allerede

at udelukke virksomheder der er placeret i skattely og det drejer sig helt konkret om

der foreligger ikke frihandelsaftaler mellem disse lande og eu korea er dog en enkelt undtagelse det er

det venstres opfattelse at der i eu traktaten desværre ikke

har danmark forpligtet sig til at behandle virksomheder inden for eus indre marked ens og gensidigt at anerkende de andre eu landes love og ordninger

derfor en helt central del af det indre marked som dette lovforslag

den forbindelse også gerne påpege at det allerede i dag er muligt

udelukke de virksomheder der ligger uden for eu og som vi

har en frihandelsaftale med en gennemgang viser så i øvrigt at det kun er en ud af fjortentusinde og sekshundrede og fireoghalvtreds offentlige kontrakter i perioden to tusind og femten til

der blev vundet af en virksomhed der var placeret i et skattely men altså med den nuværende lovgivning er det allerede muligt at udelukke virksomheder der

jan e jørgensen nævnte at der var sytten lande på eus sortliste

da man besluttede den tilbage i jeg tror det var december to tusind og sytten men og det er muligvis det ministeren lige har været oppe med en seddel om til herre jan e jørgensen

i den seddel ministeren har givet oplyse hvor mange lande der rent faktisk er på den

er ganske rigtigt historiske tal med de sytten

at give mig der er pt kun fem lande på eus skattelyliste men det er altså en dynamisk liste hvor lande kan komme

det er helt i orden tilgivelse er en god ting

for at sortliste lande eller for at

i hvert fald ikke er noget som rammer der hvor de helt store skattelylande er

helt store skattelylande også er inde i eu

man ikke er tilfreds med det vi har foreslået her med nogle helt andre metoder

skattely altså hvor det eneste man har at byde på er

en postboks og så en latterlig lav skat så

er det helt klart et problem og noget der underminerer vores mulighed for at opretholde de velfærdssamfund vi har derfor er det noget som der skal arbejdes med men det arbejde skal foregå i

det skal ikke foregå ved at vi i de enkelte medlemslande går rundt og laver hver vores regler det vil i øvrigt

kan støtte de her beslutningsforslag vi mener ikke at virksomheder

er gode som de er de sikrer konkurrence i udbuddet af offentlige opgaver og det vil efter vores opfattelse trække i den modsatte retning hvis man gennemfører det som enhedslisten foreslår der er allerede i dag mulighed for at fravælge virksomheder som opererer i skattely og

alliance udtalte sig derfor nåede jeg ikke

jeg synes jo bare herre joachim b olsen at det må være tilladt

at den mulighed er tilfredsstillende altså vi har jo lige diskuteret den den omfatter jo stort set ingen lande og den omfatter i hvert fald ikke de store skattelylande altså hvorfor henviser herre joachim b olsen til den

b olsen skulle være reel hvorfor siger herre joachim b olsen så ikke at eu også skal have den skattelyliste væk

flyder en lille smule ligesom de gør på andre områder når venstrefløjen diskuterer social dumping og andre ting man har ligesom nogle ord og dem bruger man om ting

demokratisk at have en anden lovgivning end det man har valgt i danmark og en lavere beskatning

der vælger at kalde det for for skattely og og så er der ret mange steder i verden som ikke er skattely

mange år frem i tiden som handler om at vi skal forsøge at ændre eu hvorfor så ikke støtte

som før hvorfor dog henvise til en mulighed i eu for at blokere for skattelylande når alle kan se at den mulighed er næsten ikkeeksisterende hvorfor så ikke enten sige at sandheden er at den er ikkeeksisterende og det er man ked af og vil gøre noget ved

der er noget specielt modigt over at foreslå ting som ikke kan

og det er sådan noget der

i tiden synes jeg ikke bare fra enhedslistens side

bare lige gøre sådan her og så er alle problemerne væk det har vi set i england og vi ser det også også på højrefløjen

danmark der er også partier der har alle mulige forslag som de selv benævner som modige men virkeligheden

er ofte en del mere kompliceret

gøre i forhold til skattely og offentligt

vigtigt at starte med at snakke om og som der jo også har været på tale

på de bedste dage er lidt morsom

er så lidt dækkende som den er med de par lande der står tilbage på den

kunne stå lande inden for eu på den da der

man kan ændre hele det her område og

det kræver jo i vores optik et tættere samarbejde

vi står forskelligt på de to forslag henholdsvis b otte og tredive og b ni og tredive

arbejdes langt tættere på skatteområdet fordi virksomhederne agerer grænseoverskridende og derfor skal skatteområdet i forhold til virksomheder også håndteres grænseoverskridende og i eu regi

stærk udtalelse fra folketinget som jo vil være

der også er lavet fra hollands side det hollandske parlament har også været ude med det her og alt det arbejde der foregår i en række nationale parlamenter i forhold til hele skattesamarbejdet i eu hvor jeg i hvert fald har kontakt til flere forskellige lande hvor der faktisk er arbejde

kritik af den arbejdsgruppe der sidder i rådet og arbejder med

støtter vi b ni og tredive og ikke b otte og tredive og jeg skal hilse fra sf

holde hånden over skattely det er jo også en kendsgerning at nogle af verdens største skattely ligger i eu og derfor er det sådan at når man

vælger man en premierminister som i årevis har været premierminister i et land der har været kendetegnet

man vælger den ledende repræsentant for kommissionen at det er en person som har sikret sit land indtægt ved at nasse på andre lande og etablere skattely

har set hvordan eu holder hånden over skattely på er i

den her sortliste som har udviklet sig til en

men med en masse muligheder for at komme af hvis man lovede og sagde

nu er den vist så nede på de der

er det skal siges at som eu land kan man slet ikke komme på den liste så man har ligesom på forhånd garanteret

i hvert fald ikke en selv vil blive ramt af de sanktioner som

skulle følge af den liste eller eventuelt komme til at følge

rigtig kedeligt og rigtig dårligt men vi synes sådan set det er lige så dårligt og lige så kedeligt at eu regler så

gøre noget ved det her men hvorfor skal

gå ind og blokere for at lande der har en anden opfattelse så gør

for at lave lave regler mod skattely

nu bliver de jo snart nedlagt men

et sundhedsvæsen i aarhus eller et andet sted et sundhedsvæsen i hillerød eller hvor som helst

en opgave løst med taxakørsel af patienter til deres hospitaler til blodprøver

ifølge eu reglerne

der er alle mulige interne ting kan man jo først vide hvis man får lov til at gå ind og undersøge regnskaberne til bunds hvilket der ikke er mulighed for

som en vigtig ting at gøre

at have det velfærdssamfund vi ønsker på baggrund af et demokratisk sammensat folketing der både bestemmer skatteprocenten

det er så skadeligt det underminerer ikke bare økonomien

vi sidder ikke bare og siger ud af eu

så længe vi er medlem af eu at

gøre tingene så godt som overhovedet muligt

for at ændre de her regler

hvor hurtigt det lykkes

man altså nødt til at gå foran og vise vejen selv

tage ansvar og sige

er i spørgsmålet om skat

og de store multinationale selskaber store selskabers skatteunddragelser økonomisk kriminalitet

der så ske så ville vi få en åbningsskrivelse fra kommissionen så vil der være noget diskussion frem

vil vil banke danmark på plads

være en god position for eu så fuldstændig entydigt

side det har vi jo set før

hvor der var en lignende situation hvor det

derfor tror vi sådan set selv om vi selvfølgelig arbejder for at ændre tingene i eu at den bedste måde at få dem ændret på i eu faktisk vil være ved at danmark

nogle enkelte er med hele vejen nogle er med lidt af vejen og så er der en del af partierne som egentlig ikke rigtig

i forbindelse med en eventuelt kommende traktatændring af lissabontraktaten at stille krav om at europa parlamentet flyttes fra strasbourg til bruxelles så det fremover kun har ét mødested det fremgår af bemærkningerne til forslaget at forslaget har til hensigt at danmark skal lægge maksimalt pres på de øvrige eu lande for

fra strasbourg til bruxelles og at det skal være en forudsætning for at danmark kan støtte eventuelle fremtidige traktatændringer regeringen er enig i at det

upraktisk og unødigt ressourcekrævende at europa parlamentets medlemmer og medarbejdere næsten hver måned rejser frem og tilbage mellem bruxelles og strasbourg det koster både tid og penge der kunne bruges bedre regeringen finder derfor at europa parlamentet kun bør have ét hjemsted nemlig bruxelles og at alle parlamentets møder bør afholdes der det har regeringen gjort klart mange gange tidligere som bekendt vil det kræve en traktatændring og som bekendt vil en traktatændring kræve enstemmighed mellem alle eus medlemsstater inklusive det land hvor europa parlamentet mødes den dag i dag derfor giver det heller ikke mening at gå nærmere ind i hvordan den danske forhandlingsstrategi og de danske prioriteter vil se ud til den tid regeringen arbejder i øvrigt ikke for traktatændringer det vil i den hypotetiske situation være op til den siddende regering at fastlægge

danmarks forhandlingsprioriteter efter konsultation af folketinget hvis det til den tid viser sig

være en så vigtig prioritet for danmark at vi fra dansk side skal true med at blokere

må man jo gøre det hvis danmark til den tid skulle have andre og vigtigere prioriteter må det være op til den siddende regering at foretage den afvejning regeringen er altså enig

i at europa parlamentets møder bør samles ét sted

støtte b to og fyrre da beslutninger om hvordan danmark skal prioritere sin forhandlingskapital i en eventuel traktatforhandling må træffes hvis og når

thomsen som nu iler fra bag i salen

i gang med en lang række af forslag som enhedslisten

og alle sammen emner som sætter fingeren

nogle grundlæggende problemer udfordringen med det her beslutningsforslag og og nogle af de andre beslutningsforslag vi tidligere i dag har diskuteret er

den måde hvorpå enhedslisten så vælger at gå til hvordan vi skal løse

kan støtte nærværende beslutningsforslag

deler forargelsen over hovedrystende over at parlamentet hver evig eneste måned skal flytte med alt hvad det overhovedet kan bære fra bruxelles til strasbourg

paradoksalt at da det blev ændret til at man gør det så ofte som man gør

så skyndte franskmændene sig at snuppe muligheden for

end hvad der ellers før havde været tilfældet

når vi ikke kan støtte beslutningsforslaget i dag

det selvfølgelig også fordi enhedslisten stiller det som krav

ved kommende traktatændringer dem ved vi ikke hvornår kommer men men de kommer forhåbentlig siger jeg på et eller andet tidspunkt skal man sætte det som betingelse

ambitionen om at der skal udformes en social protokol som sidestiller det indre markeds principper med respekten for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder lønninger og arbejdsvilkår og

hvis det rent faktisk bliver muligt at få indskrevet indskrevet den ligestilling af hensynet til det indre marked

lønmodtagernes grundlæggende rettigheder lønninger og arbejdsvilkår

det ønsker vi ikke fordi der samtidig ikke er opbakning fra franskmændene til at ændre den her

og egentlig også skadelige

vi jo fuldstændig deler enhedslistens

også gerne ser det afskaffet men igen

metoden til hvordan man så skal forsøge at tvinge det igennem er vi uenige i

hvad kan man næsten sige om det her forslag andet end at det burde være en ekspeditionssag det burde være et spørgsmål om at sparke en åben dør ind altså sjældent er der vel noget større galimatias end det man er vidne til når

hovedkvarter sådan på månedlig basis det eneste man næsten kan glæde sig over

i sin visdom i sin tid besluttede at placere et parlament i hvert af landene så havde vi haft seks parlamenter og så kunne man i stedet for at rejse til strasbourg den ene uge og bruxelles den anden uge også have rejst til rom

fundet ud af at det skulle være amsterdam når det nu var haag

været en farlig redelighed en endnu større redelighed end det er

i øjeblikket der er vi så trods alt ikke men

kan sige sig selv at det her er galskab forestil jer den situation at folketinget skulle

rejse fra københavn den ene uge og så aarhus den næste uge og så tilbage til københavn det ville da være et frygteligt rod så mon ikke det er en god idé at have ét sæde ét sted som forslagsstillerne jo også gør opmærksom på

noget der er utrolig omkostningstungt udgifterne er så vidt jeg husker fra forslaget omkring en milliard kroner om året og det er jo absurd latterligt at man skal skylle så mange penge ud i toilettet

insisterer på at det skal være i strasbourg

det håber og tror

fremtidig regering der måtte skulle forhandle om en traktatændring vil

anføre om man så kan vride armen rundt på de der franskmænd i forhold til det her spørgsmål

fra historisk tid

er vi danske vikinger jo meget gode til det der hedder armlægning så måske man skulle forsøge sig lidt ekstra

som enhedslisten kalder et rejsecirkus hvor man har møder i bruxelles tre uger og så flytter man lige hele butikken til strasbourg hvor man mødes en uge og så

ingen tvivl om det

galt med eu bureaukrati og så videre og det er noget som eu modstanderne kan trække op af hatten

bruger det her som et eksempel så det ville være et rigtig godt tiltag

at få alle møderne lagt i bruxelles det er i eus

den folkelige opbakning den folkelige legitimitet

den europæiske union og det ønsker vi i den grad i venstre så derfor er vi fuldstændig enige i intentionen bag forslaget nemlig at vi skal have stoppet det her og

skal rejse over for de andre lande spørgsmålet er så hvilken proces man så skal benytte sig af altså skal man gå ind og stille det her som et krav og som en forudsætning for at man overhovedet vil støtte en traktatændring ligegyldigt hvad der end måtte stå i den traktat

det er ikke en måde man når fremskridt på i politik det kan så godt være at man ikke har erfaret det endnu i enhedslisten men

politik handler altså om at man må indgå kompromiser jeg vil ikke skrive under på at venstre ikke kan støtte nogen som helst traktatændring i fremtiden den måtte være

nok så fornuftig hvis ikke den også

hvor parlamentet holder sine møder så af den

herre joachim b olsen

det de andre ordførere har sagt

i forbindelse med en eventuel traktatændring at kræve at europa parlamentet flyttes fra strasbourg til

rejsedage som de øvrige

har været inde på finder vi det også fuldstændig unødvendigt med to hjemsteder for europa parlamentet det er omkostningstungt og det er besværligt at skulle flytte rundt på medarbejdere og parlamentarikere

deler

pt ikke er nogen planer om en

to og fyrre og hvad det er vi diskuterer her jeg synes

rigtig vigtige diskussioner der bliver rejst omkring budget omkring skattely og også det næste vi skal diskutere omkring det europæiske demokrati og partier men lige

egentlig det rejsende parlament

jeg har ikke hørt nogen folketingspartier bakke op om at det skal flytte frem og tilbage mellem strasbourg og

ikke hørt nogen danske meper støtte op omkring det

nogen medlemslande af eu ud over frankrig støtte op omkring det jeg har endda ud af de mange franske meper jeg kender heller ikke mødt nogen der støtter det

en helt national interesse fra den franske regering

over fællesinteressen i det her spørgsmål og det er jo enstemmighed der skal til

vi kan ikke støtte det her forslag fordi vi

vi skal stå i vejen for traktatændringer

enhedslistens ordfører jo også er

vi skulle sige nej fordi man ikke fik præsident macron eller hvem der nu sidder og sætter foden ned

det ville jeg ikke så ja lad os lad os sige en gang for alle igen og igen og igen fra alle partier alle medlemmer af folketingets

har om at flytte frem og tilbage mellem strasbourg og bruxelles

europa parlamentets aktiviteter skal samles ét sted lad mig begynde med at sige at jeg synes

i det konservative folkeparti er vi enige i at det er fuldstændig fjollet at europa parlamentet skal rejse frem og tilbage mellem

vurderes at koste over hundrede million euro

om året at flytte mellem de to byer

til det herre kenneth kristensen berth var inde på men otte hundrede og

kunne være brugt til bedre formål for det andet

er det upraktisk og det er tidskrævende at skulle transportere medlemmer medarbejdere og materialer

miljømæssig belastning

som er uhensigtsmæssig på grund af placeringen mellem de to byer

er rejseriet og debatterne omkring rejseriet også med til at give eu et dårligt ry fordi det netop er så svært at forsvare

at rejseriet er både upraktisk og unødvendigt og at parlamentet burde have ét hjemsted nemlig i bruxelles indholdsmæssigt er vi enige med forslagsstillerne men

metodemæssigt er vi ikke helt enige vi vil ikke på forhånd

hvilke forhandlingsbetingelser vi skal stille i en eventuel traktatforhandling

vil være i dansk interesse vores forhandlingsprioriteter må besluttes på det givne tidspunkt og med det givne folketingsflertal der er og det kan jo nå at ændre sig mange gange inden

i at at rejseriet er tåbeligt ved vi jo også godt at frankrig højst sandsynligt vil blokere for det og derfor skal vi vurdere om det er der vi vil bruge vores kræfter og politiske kapital i

nogle eventuelle forhandlinger så vi kan ikke støtte forslaget

uden undtagelse tager afstand fra det her absurde rejsecirkus

lille milliard kroner otte hundrede og

man solgte strasbourg for det

fredsbevarende og historienog at det

hvorfor er det ikke blevet ændret

et kæmpe flertal af landene

det er faktisk seks og tyve lande der er for en ændring

flertal af den europæiske befolkning når man laver opinionsundersøgelser siger at

skal ændres hvis vi nu normalt snakker demokrati og vi har et flertal af landene et flertal af befolkningerne et flertal af parlamentsmedlemmerne

og når det ikke bliver forandret så er det

det står i traktaten

dog har fundet vej til traktaten det siger noget om

den traktat går ind og styrer i forhold til hvad landene må og ikke må og hvordan tingene skal køre som er dybt hensigtsmæssigt alene det er et argument for en traktatændring

traktaten gør så at domstolene jo

jeg var medlem af europa parlamentet også arbejdet med det her spørgsmål

tidspunkt at sige

reducere det til

tage frem og tilbage til strasbourg for at overholde traktaten fuldstændig sindssygt det samme da vi

kommer og holder den ene den ene uge og bliver weekenden over og så

befolkningen er imod det og alligevel fortsætter

er så absurd og alle er enige om at det er så absurd

at det alligevel fortsætter

jeg har ved de sidste valg været træt af kandidater som som forklarede uden nærmere specifikation at de var imod rejsecirkusset

de var imod vinteren eller imod sommeren

medmindre man vil gøre noget

at få det der er så absurd vanvittigt

kommet et eneste forslag

egentlig at det vil have en chance

og så vil muligheden for

en traktatændring og der bliver alligevel ikke gennemført nogen traktatændring imod frankrigs ønske at

en chance for at man kan begynde at forhandle med frankrig om nogle kompensationer for at de afgiver

europæisk institutions hovedkvarter det kan være at de får nogle penge det kan være hvad som helst der er mulighed for en eller anden form for

interessant måske at vi alle sammen er enige om at der skal ske noget

så relativt få der har bakket op om det her forslag især fordi

der ikke er fremlagt andre

vil vi også i den kommende

men så skal i forberede jer på at svare på det enkle spørgsmål

i traktaten hvis det her ikke er med altså det er

er interessant det er jo ikke så meget om man vil

kæmpe for at få ændret traktaten men at man vil stå i vejen for enhver anden ændring af traktaten på grund af det her

lidt forbavset over at enhedslisten mener når jeg tænker på de mange diskussioner vi har haft de sidste par samlinger om eu og hele den sociale dimension er det egentlige problem

skisma mellem en snæver national interesse altså den franske regerings interesse i at have det her og så fællesskabets interesse altså at vi

bundet af en lidt gammeldags tænkning i fællesskabet at vi ikke tænker fællesskabet først

altså jeg skal ikke blande mig i hvor

frankrig vil placere deres parlament hvis frankrig vil placere deres parlament i strasbourg så for min skyld ingen alarm

være afgørende for et spørgsmål som vedrører alle andre så har vi et problem

vil jeg sige at

op til at det skal rejses i forhandlingerne

stryge den del af bemærkningerne om vores holdning til hvor ultimativt det skal være

danmark er imod at parlamentet rejser frem og tilbage og ved enhver given lejlighed vil vi da gerne vil bringe det til bordet men jeg synes bare det er interessant med den her diskussion

altid enhedslisten snakke om enstemmighed og mellemstatsligt samarbejde altså jeg synes der er noget noget sådan lidt sjovt i at lige med det her skal vi så

presse på og tryne frankrig i deres store ønske om at det bliver ved med at være som det

altså måske skulle man så også tage og se på hvordan beslutningerne

der vedrører de enkelte lande

og vi har altså den opfattelse at sætte nationale hensyn først når det vedrører alle

rigtig dårlig skik men at vi sætter nationale hensyn først når vi siger at andre

det generer ingen andre og vi betaler i øvrig det hele selv synes vi er fuldstændig rimeligt men lad os bare afslutningsvis blive enige om at det vi stemmer om er folketinget pålægger regeringen i forbindelse med en eventuelt kommende traktatændring af lissabontraktaten at stille krav om at europa parlamentets rejsecirkus mellem bruxelles og strasbourg afvikles og erstattes med ét samlet hjemsted for europa parlamentets møder og funktioner i bruxelles

sig hvis nu man ved en traktatændring havde fået indskrevet en social protokol som jeg ved enhedslisten også har arbejdet for i mange år

bekræftet er at det forslag som enhedslisten

det skal være ultimativt men

være andre opfattelser af det er et beslutningsforslag det skal selvfølgelig udmøntes i et konkret forhandlingsmandat i europaudvalget det afgørende for os er det der står på forsiden det er det er beslutningsforslaget nemlig at det rejses i forbindelse med

som forudsætning for at støtte eventuelle fremtidige traktatændringer altså hvis ikke det her krav opfyldes bliver der ikke støtte

traktatændringer det kan vi blokere fordi der kræves enstemmighed enstemmighed

så uanset hvad der måtte komme af fantastiske traktatforslagsændringer

skal vi fra dansk side blokere hvis ikke vi får afskaffet rejsecirkusset er det virkelig

vi har en holdning til hvordan det skal udmøntes hvis udgangspunktet er at

rejses i forbindelse med en eventuel kommende traktatændring så lad

det er vi helt indstillet på så har vi den opfattelse men lad nu det ligge det som vi efter vores opfattelse

mandat i europaudvalget jeg tror at der skal gives mandat i folketinget hvis

i europaudvalget og om man så vil lægge afgørende vægt på det eller om man vil lægge vægt på det er jo noget et flertal tager stilling til på det tidspunkt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

fra enhedslisten ønsker at afskaffe partistøtten fra eu til de europæiske politiske partier og fonde fordi enhedslisten mener at støtten gives til partier som ønsker europas forenede stater og fordi enhedslisten mener at der svindles med støtten til de europæiske partier og

er ikke nogen hemmelighed at både jeg og mit parti principielt er imod partistøtte hvad enten der er tale om partistøtte i danmark eller i eu men den politiske virkelighed er at der både i folketinget og i eu er et meget bredt flertal for at bevare partistøtten og som udenrigsminister vil jeg naturligvis ikke modsætte mig at man løbende forbedrer

støttesystem som nu engang findes i to tusind og atten har alle folketingets partier med undtagelse af enhedslisten og dansk folkeparti to gange bakket op om stramninger af eu reglerne det skete dels for

skabe øget gennemsigtighed og kontrol med partistøtten dels for at modvirke manipulation af valg

sagt vil jeg gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved de præmisser som enhedslisten fremfører i beslutningsforslaget jeg synes ikke at argumenterne holder forslagsstillerne nævner for det første at de europæiske politiske partier skulle have til formål at bidrage til integration i eu og opbygge europas forenede stater og for det andet at hele partistøtten skal afskaffes fordi nogle har misbrugt eu midler eller er ved at blive undersøgt for misbrug den første påstand om at støtten går til partier som vil skabe eus forenede stater er grundlæggende forkert faktisk er det sådan at lissabontraktaten slet ikke har den ordlyd fra nitten tre og halvfems som forslagsstillerne henviser til der er ingen krav om at partierne skal arbejde for eus forenede stater

er til gengæld en kendsgerning at europæiske politiske partier der repræsenterer vidt forskellige holdninger til eu får støtte det gælder også for europæiske politiske partier der helst så eu nedlagt

ukip i storbritannien som medlemmer reglerne siger rigtignok at de europæiske politiske partier skal

eus grundlæggende værdier for at være berettiget til eus partistøtte men de grundlæggende værdier handler ikke om at være for eller imod integration i eu

ved at se hvordan et krav om respekt for for eksempel demokrati frihed retsstat ligestilling og menneskerettigheder skulle være et problem og mig bekendt er der til dato ikke nogen europæiske politiske partier som ikke har modtaget støtte med henvisning til de grundlæggende værdier når det kommer til forslagsstillernes anden pointe om misbrug af midler er regeringen naturligvis fuldstændig enig i at misbrug af eu midler er absolut uacceptabelt der skal slås hårdt ned på svindel og derfor er det positivt at der er skabt et fintmasket system og at overtrædelser kan udløse markante sanktioner til gengæld er det svært at se rimeligheden i at

enkeltes misbrug kan føre til at alle skal miste deres støtte der er i flere tilfælde partier som er blevet pålagt at tilbagebetale midler men i virkeligheden er det jo et udtryk for at systemet allerede i dag formår at opfange uregelmæssigheder og decideret misbrug det synes jeg er positivt regeringen vil ikke udelukke at der kan være rum for

forbedre de nuværende regler for støtte til europæiske politiske partier vi skal fortsat løbende vurdere om der er mulighed for at justere systemet og gøre det bedre

og vi gjorde det to gange i to tusind og atten

så til sidst nævne et andet perspektiv på sagen hvad enten vi vil det eller ej

er der desværre i dag en reel risiko for at fremmede magter vil søge indflydelse på det europæiske demokrati i den sammenhæng er det faktisk en reel fordel at eu reglerne stiller krav til de europæiske partier om åbenhed og gennemsigtighed om de donationer som de modtager eu systemet for partistøtte betyder desuden at donationer fra offentlige myndigheder og personer fra tredjelande ikke er tilladte kravene om åbenhed kan også være med til at forhindre manipulation af valg det skal vi i disse år desværre ikke undervurdere betydningen af fra regeringens side kan vi derfor ikke støtte forslaget om

den europæiske partistøtte skal afskaffes helt og jeg skal på regeringens vegne opfordre

anklager om svindel med

domstolslignende organ eller

uafhængigt organ som tager stilling til om

de problemer der helt åbenlyst har været både inden for de sidste par år men også i fortiden med misbrug af partistøtte så deler vi jo enhedslistens intentioner om at gøre noget ved det

enhedslistens intentioner om at have en skrappere kontrol og mest af alt også have en kontrolmyndighed olaf i særdeleshed som rent faktisk også har musklerne til at løfte sagerne

i forslaget om at man helt skal afskaffe eus finansiering

ønsker sig at der også skal være en

der skal være partigrupperinger som skal kunne fungere og fungere mere uafhængigt af bidrag fra private bidragydere hvad enten det er lobbyistorganisationer eller store virksomheder eller

alt muligt andet så er en offentlig finansiering af det nødvendig

i øvrigt også at enhedslisten mener for så vidt angår de politiske partiers finansiering eksempelvis i folketinget

over dels at svindelen finder sted

på baggrund af de svindelmistanker der nu engang er den deler vi fuldstændig med enhedslisten men vi deler ikke målet om at man skal afskaffe finansieringen til eus partier og politiske fonde for vi tror rent faktisk også

en fælles europæisk offentlighed og vi tror at hvis det skal kunne lade sig gøre at rejse mange af de i øvrigt meget store sager som enhedslisten også i dagens mange andre beslutningsforslag har har lagt frem uanset om det er bekæmpelse af skattely eller

mulige andre ting så kræver det også at du har en fælleseuropæisk diskussion om at håndtere fælleseuropæiske

partiorganisationer som er finansieret på en ordentlig og

vi fuldstændig deler forargelsen hvor end svindelen måtte finde sted

undtagelsesvis sagt nogle rigtige ting fordi hvad hvad er det for et formål som de her politiske partier

tjener

men jeg tror

streg under forsøger for det er ikke muligt at skabe noget som der ikke har en organisk rod når det handler om identitet eller offentlighed der er ikke nogen danskere franskmænd grækere eller hvad ved jeg som for alvor har lyst til sådan at skippe deres egen nationalitet deres egne rødder og skibe sig ind i en europæisk identitet derfor er det her projekt dømt til at mislykkes de her europæiske partier har hverken offentlighedens

interesse eller opbakning jeg tror at hvis herre peter hummelgaard thomsen gik ud

snevejret og spurgte hvor mange

borgere nede på kongens nytorv der kendte s og d og vidste hvad det stod for

min påstand være at ni og halvfems ud af hundrede ikke ville ane det og den sidste ville være ansat hos socialdemokratiet

også min opfattelse at enhedslisten har fuldstændig ret i det forslag som enhedslisten

det man er lykkedes med er at etablere endnu en hane fra hvilken man kan tappe eu midler og det

der er nogen grund til at støtte så har udenrigsministeren peget på at der er foretaget en reform af de her midler og det har vi rigtignok drøftet i europaudvalget jeg synes ikke helt overordnet at den reform faktisk er særlig

positiv fordi hvis man kigger på indholdet af den

det jo er et spørgsmål om at flere penge kanaliseres over til de større partier og de mindre partier

så færre midler at råde

det er jo sådan i hvert fald indtil nu vi håber alle sammen alle sammen herinde håber vi ikke alle sammen på det men en del af os håber på det at det ændrer sig til europaparlamentsvalget til maj

er de store partier jo partier

er eu begejstrede

organisationer partier fonde man har taget pengene fra er kritiske

synes sådan set at den reform der er lavet

i den forkerte retning så vi er enige med forslagsstillerne i at man en gang for alle bør rydde op i det her

og afskaffe de her fonde afskaffe støtten til de her

hvor man som parti kan være medlem medlem af flere europæiske partier på en gang det virker jo også en lillebitte smule skizofrent

man simpelt hen kan skibe sig ind under flere

indirekte fra alle de her organisationer på en gang

mener sådan set at enhedslisten rammer hovedet på sømmet med det her forslag og

politiske partier og fonde og det har de som ønske fordi de mener at støtten i dag gives til alle partier som

har der været nogle sager hvor partier og fonde

enhedslisten mener derfor at der skal være

en form for kollektiv afstraffelse kunne man sige altså også partier der ikke har svindlet skal skal straffes på grund af at der er nogle der har

røbe at venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget for det første er påstanden om at eu støtten går til partier som vil danne

et eus forenede stater forkert eu støtten går også til partier som helst så eu nedlagt så altså eu støtten går til de partier der nu engang er og med de synspunkter de nu engang har

fordi nogle få har svindlet med midler det vil jo svare til at afskaffe kontanthjælp fordi nogle svindler med den det ville heller ikke

skal ikke herske nogen tvivl om at venstre tager skarpt afstand fra enhver form for svindel og selvfølgelig skal der være gennemsigtighed og kontrol med de midler der tildeles både partier og fonde der er rigtig mange eu partier og politiske fonde

i europa og i danmark hvis politiske arbejde afhænger helt og aldeles af de midler de modtager fra eu de skal ikke straffes

vi deler selvfølgelig holdningen om at man ikke skal snyde med nogen form for støttemidler men at straffe alle europæiske politiske partier og fonde blot fordi nogle få har svindlet mener vi altså ikke er rimeligt

rigtig glad for at der er europæiske partier alternativet støttede jo

skulle kunne stemme på transnationale lister til europaparlamentsvalget det blev desværre ikke til noget men vi mener faktisk det er en rigtig rigtig god idé vi mener også en rigtig god idé at det ikke kun er partier der kan rejse en masse penge fra private donationer som så har kræfter til at lave det arbejde som jo koster penge når man arbejder med demokrati og med partipolitik

transnational liste til det kommende europaparlamentsvalg european spring uden eu støtte pt da ingen sidder i europa parlamentet

det er jo et omkostningstungt arbejde at arbejde med europæisk demokrati

på tværs af landegrænserne og så videre vi mener faktisk at hvis vi vil styrke den demokratiske stemme hvad enten det er folk der vil lave europas forenede stater som der står

det er folk som

det fornuftigt at støtte de demokratiske stemmer der er og derfor kan jeg slet ikke se logikken i det her forslag

det vil jo betyde at det hele bliver privatfinansieret er det så dem der kan rejse flest penge

dermed også har flest kanaler til at arbejde

der så skal løbe med magten eller er det faktisk sundt at vi også laver en fælles finansiering af de her ting

politiske partier på europæisk plan

meget levedygtigt liberalt parti med en

konservative organisationer altså

de politiske partier og fondene er jo noget helt andet

det underlige ved det her er at du har

som selvfølgelig får støtte ligesom

det i deres hjemland og mødes med dem de gerne vil mødes med men det her er jo netop

en europæisk offentlighed som er helt nødvendig når vi også har et demokrati sammen

jeg synes det er helt galt afmarcheret hvis der er svindel svig skal man da sætte ind over for det er reglerne ikke gode nok lad os sætte ind over for det er kontrollen ikke

skabe noget som ikke har sin rod i virkeligheden i borgernes virkelighed i borgernes fundament i borgernes historie kultur og tradition

men jeg skal bare forstå det rigtigt

det lyder for mig som om herre rasmus nordqvist i virkeligheden gerne vil poste flere penge i det her altså herre rasmus

at tage så mange flyveture som jo

at skulle mødes på kryds og tværs af europa er det det

også der er en europæisk offentlighed og derfor er der også behov for at styrke

rasmus nordqvist men

eller fonde hvordan

herre rasmus nordqvist ser at det skulle kunne skabe en europæisk offentlighed altså

det koster det penge og det mener jeg er fornuftigt at vi bruger fællesskabets penge på

de partier der kan rejse flest mulige private donationer

det understøtter netop den europæiske offentlighed som

vi kommet til fru merete scheelsbeck som ordfører for det konservative folkeparti

her forslag at afskaffe partistøtten til europæiske partier og fonde hvert år modtager enhedslisten jo mange millioner kroner i offentlig partistøtte her i danmark og det synes jeg er rigtig godt og

med til at styrke vores demokrati i danmark og at have et

velfungerende demokrati koster altså penge det

talerstolen her også

være tale om partier som er sat i verden med henblik på at opbygge et europas forenede stater det kan jeg ikke helt se hvor kommer fra de eu ukritiske partier forfordeles ikke de modtager præcis

den samme forholdsvise andel som de eu positive partier gør det eneste krav er

været inde på at man skal respektere eus grundlæggende værdier

skal afskaffes fordi nogle få har misbrugt eu midler altså argumentet skulle være at støtten skal fjernes fra alle fordi der er nogle få der ikke kan finde ud af at holde sig til reglerne med den logik

vi jo også skulle afskaffe en lang række forskellige sociale ydelser her i danmark

udeboende fordi der er nogle få der snyder sig til den

vi altså imod sådan en form for kollektiv afstraffelse

skal det selvfølgelig have konsekvenser for dem men vi mener ikke det skal gå ud over alle andre der følger reglerne i beslutningsforslaget henviser

altså en undersøgelse i eu regi

jeg faktisk netop vidner om at snyd med støttekroner bliver taget alvorligt i eu

publikationer og oplysning og det vil

alt andet lige være

vil være meget mere fokus på at kunne indhente privat funding

skal kunne støtte privat vi mener

partier som så lige pludselig udelukkende bliver motiveret til kun at

går enhedslisten faktisk ind

vi går sågar også ind for en europæisk offentlighed selv om jeg

men jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved

ligesom jeg ikke er sikker på at den

delvis adskilt tilværelse fra parlamentet og vi snakker om fonde som lever en

pengerigelighed ind i det system

min mening ikke ført til at man har gjort mere for at alliere sig med borgerne jeg vil sige

sig længere væk fra borgerne

voice indeholder store artikler fra det liberale parti i europa

nogle ting men ellers vil jeg sige at når man ser hvordan partierne generelt

hvor man holder sine konferencer hvilke hoteller man bruger

et alternativ til at man forsøger at skaffe penge fra borgerne der er

bedre end nogen sinde før ved hjælp af den moderne teknologi det viste for eksempel den amerikanske valgkamp

politiske partier nej det har man ikke gjort

det ikke har været nødvendigt fordi man får så rigeligt via tvangsudskrevne bidrag gennem eu vi synes at den slags aktiviteter skal folk selv betale

sige at der sikkert er undtagelser men det her et generelt billede som som jeg mener at man har

rejse sager mod organisationer eller mod de her partier

at vi store midler der udbetales til partier og så er det partierne

om der skal rejses tiltale mod nogen for svindel

der foregår også svindel og svig desværre må man konstatere

der er kommet en meget større pengerigelighed men udenrigsministeren har jo

at man kendte folk der havde et trykkeri og så bestilte man halvtredstusind eksemplarer

og resten af pengene blev stukket i lommen det kunne være

kunne være kopper det kunne være flag det kunne være kuglepenne det kunne være hvad som

vi som sagt går meget ind for

vi går meget ind for at der bliver gjort en indsats for at inddrage de europæiske borgere vi mener ikke at den

kan spares på den konto kan være et godt sted at starte så kan det også godt være at eu budgettet ikke behøver at ende på

procent af bni

den måde vi forsøger at finansiere på men det jeg egentlig

dilemma mellem hvordan penge bliver skaffet til demokratiske partier og hvem det så er der har en stemme mener herre søren søndergaard at der skal være regler

for hvem man må få penge fra mange penge man må få eller hvordan er det

en økonomi være bygget op i partier hvis der ikke skal være nogen offentlig støtte overhovedet

kan vi ikke ændre på at nogle af de penge vil blive kanaliseret hen til de politiske kræfter der forsvarer

at høre herre rasmus nordqvist godt og agtværdigt fortælle om hvordan

en krone fra europa parlamentet fordi de ikke har nogen repræsentanter der

når european spring rent faktisk har nogle repræsentanter og lad os så se hvad der er sket

i den del af det politiske spektrum jeg selv hører til

bliver en erstatning for at forsøge at inddrage borgerne

mener ordføreren ikke at den måde der bliver ført kampagne på i dag og den måde man kan få opmærksomhed omkring politiske budskaber

og derfor begunstiger det dem som har de fleste penge og det

man også prøver på at udligne med offentlig støtte til partierne det er

kan ske et arbejde på et lige så højt niveau blandt partierne

det gør det i dag hvor man i højere grad kan bruge sociale medier og internettet den forskel har der altid været

penge ind i det politiske system vi er helt med på som vi også har sagt i folketinget at vi vil gå meget ind for at der er ordentlige forhold for parlamentsmedlemmer det skal der også være i europa parlamentet så de kan lave deres politiske arbejde

til de her gigantiske summer til politiske partier og fonde som i øvrigt ikke er en særlig dansk opfindelse men okay lad det nu ligge er vi meget imod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

tak for det det foreliggende forslag til folketingsbeslutning

danmark og polen i østersøen det er noget som danmark og polen

halvfjerdserne og uenigheden har drejet sig om et område på cirka tre tusind seks hundrede

der så opnået enighed ovenikøbet om en løsning hvor danmark får cirka firs procent af det omdiskuterede område og polakkerne

får så de sidste tyve procent det rejser selvfølgelig spørgsmålet

hvordan kan det være at polakkerne lige pludselig er blevet så kompromissøgende

det sammen med den nye gasledning der hedder

mulighed for at udskifte kul med naturgas

er et vigtigt skridt i retning af at polen kan blive energimæssigt uafhængig af rusland

set også godt geopolitisk for for danmark og resten af europa fordi

sådan at anlægget af den her rørledning nødvendiggør at vi bliver enige om den maritime grænse altså

det er så det der sker med aftalen

at gøre imod den aftale der er indgået vi støtter

er jo trods alt ikke hver dag at vi i folketinget behandler lovforslag lovforslag om

sagen synes jo at være lige til at gå til der har siden nitten halvfjerdserne været diskussioner om den præcise afgrænsning af

i østersøen mellem polen og danmark

diverse ministre har formodentlig bakket processen op undervejs og nu tyder det så på at både danmark og polen har afklaret den endelige deling er cirka tre tusind seks hundrede km fordelingen med firs procent af det omstridte område til danmark forekommer yderst rimeligt vil

i forberedelsen af den her sag undrede jeg mig lidt over timingen

hvorfor er denne tvist blevet afklaret lige netop nu min første tanke var

om der var en sammenhæng med nordstream

projekterne og hvad vil så eventuelt være konsekvensen for danmarks position i den sag hvis

b 69 jeg har så forstået at det i stedet drejer sig om

hvor der etableres en gasledning fra norge gennem danmark og til polen

projektet men hvis det er fremdriften i det projekt som er den direkte anledning til

at danmark bliver større det er jo altid dejligt

højt ærede kollega fra dansk folkeparti og socialdemokratiet har været inde på er den direkte anledning selvfølgelig diskussionen om

vi jo faktisk kan få en mere mere stabil energitilstrømning ind til

vi sige fastlandet i europa og dermed

vi rigtig rigtig glade og jeg vil faktisk gerne benytte lejligheden til det er så sjældent man får

firs procent af det

og forhandlede om er nu sikret til dansk side det er vist det man

udmærket resultat

en klar afklaring af hvor af hvor landets grænse går man har også forsøgt at få

jo rigtig fornuftigt at indgå

en aftale der klart afgør

grænserne det følger jo også af fns havretskonvention at man

det er jo fornuftigt

nogle diskussioner der kobler sig til det jeg synes det er vigtigt at sige at fra enhedslistens side

og og gas fra fra rusland og polen

sådan set det er vigtigere at vi satser på at udvikle

til de kommende forhandlinger om

ved at bruge bruge fyrre år på at nå frem til den her aftale forhandlingerne begyndte da anker jørgensen var statsminister i danmark og jeg ved ikke hvor mange der på stående fod kan huske hvad den politiske leder hed i polen på det her tidspunkt

nu er vi altså kommet i mål og det er selvfølgelig meget meget positivt vi bakker selvfølgelig beslutningsforslaget op det er en klar rød hvid sejr

der er fundet en løsning på noget man har diskuteret længe

venner og naboer syd for grænsen

med polen så det er et flot resultat og jeg vil bare sige tak for aftalen

i dag vinder vi så udad må man sige det er ikke hver dag man får

jeg vil med det samme sende cadeauen videre som også andre har gjort til udenrigsministeriet og det fantastiske

arbejde der er blevet gjort der er blevet peget på

fair nok at drage den del ind i det

under ingen omstændigheder noget som helst odiøst i det er en almindelig forhandling som er foregået den har strakt sig over rigtig rigtig mange år

som der er kommet i forhold til den og den bliver behandlet et andet sted det er ikke

og vist nok også som jeg hørte enhedslistens ordfører

at det her beslutningsforslag i dag

og vil ministeren ikke medgive at det jo ikke ville have gjort noget måske lige at beskrive at det faktisk er det der influerer på den her sag man kunne jo være i den situation at

og som så dermed blev ført lidt bag lyset af den her sagsfremstilling som jo ikke nævner

at jeg tror da at man ikke kan afvise at

været en løftestang i forhold til at

og fra begge sider er der blevet argumenteret frem og tilbage og så kan den ene part

til sidst finder man så hinanden

min opgave synes jeg som

at udlægge hvad der har gjort

når man står og behandler et lovforslag

så er det belyst i alle ender og kanter og at det har en direkte relation op til

sammenhæng på den måde nu med med nord stream

men er det ikke korrekt forstået kan man sige at hvis

åbne nogle nye muligheder for nogle andre placeringer af af nord stream to rørledningen som

den her aftale egentlig kommer til at betyde for eventuelle fremtidige dispositioner omkring

det kunne jeg godt være interesseret i det er helt fair hvis ministeren ikke lige kan

lidt for uklart hvad der bliver spurgt ind til på den her måde synes jeg og det er

det der er lagt op til her er det ikke korrekt forstået